er der følgende anmeldelser integrationsministeren

lovforslag nummer to hundrede og elleve

det er meget svært for formanden at overdøve salen så vi venter

beslutningsforslag nummer en hundrede og fyrre af titler på de anmeldte sager vil fremgå af

lovforslag nummer hundrede og seks og halvfjerds om kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet udgår af dagsordenen for mødet i dag efter ønske fra indenrigs og sundhedsministeren så gør jeg tingets medlemmer opmærksom på at efter dagsordenen er udsendt er betænkningerne over b fem og tres og b

omtrykt det vedrører så punkt tretten og seksten

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse hvor der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer halvfjerds af michael aastrup jensen jeppe kofod holger k nielsen naser khader niels helveg petersen og villum christensen

afstemningen slutter

forslag til vedtagelse nummer halvfjerds er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer ni

afstemningen slutter

afstemningen slutter

ikke stillet ændringsforslag

om ordet og så går vi til afstemning hvor vi stemmer om lovforslagets endelige vedtagelse og der kan stemmes

der er et forslag som formanden ikke måtte se men

er der ingen der beder om ordet så er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet

fornuftig man vil udvide antallet af personalegrupper i sundhedsvæsenet som kan få direkte adgang til

gøre behandlingen af patienterne så god som muligt jeg må indrømme at når man læser bemærkningerne

argumenteret så vældig godt for at denne udvidelse som er meget stor er nødvendig

sig at der ikke sker misbrug af de informationer som ligger i de elektroniske patientjournaler

at folk der i grunden ikke har noget at bruge disse informationer til

selvfølgelig og med fuld ret stor tillid til medarbejderne inden for sundhedssektoren for

er jo ingen grund til at tro at nogen skulle have en interesse i at gå ind og søge informationer som

ikke har noget at bruge til i behandlingen af patienterne man har vel heller ikke tid til det med det arbejdspres der er i sundhedssektoren i dag og

vel heller ikke nogen grund til at tro at man kunne finde på at misbruge det desværre ved vi jo bare at når der er adgang til at hente informationer

og der er også en vis risiko for at der kan ske et misbrug

jo værd at se på hvordan man sikrer sig imod misbrug

nok sige at der repræsenterer det her lovforslag endnu et element i en lang række af forsømmelser vi har lige siden vi første gang tror jeg lovgav

var et logningssystem så man altid kunne se hvem det var

inde at kigge på den enkelte patients

stikprøvekontrol i forhold til det som sikrede at der var en vis risiko for at blive opdaget hvis man gjorde noget forkert og den anden ordning som man sagde skulle indføres var at alle patienter skulle have mulighed for selv at gå ind og kontrollere hvem der

at kigge på deres patientjournal det første kan vi allerede nu konstatere kun i begrænset omfang virkeliggjort

række spørgsmål til sundhedsministeren har jeg fået afklaret at det forventer man

nogen egentlig sikkerhed for det har man ikke men

tvivl om at regionerne har pligt til at sikre at det skal forekomme

i hvor stort omfang der skal være en sådan kontrol

som er det enkelte menneskes sikkerhed for at man selv kan gå ind og kontrollere

fik vi oprindelig at vide at det var alle enige om og det er flere år siden at alle var enige om at det skulle vi have indført det var dog ikke teknisk muligt men det ville man arbejde på og så havde man nogle deadlines

et par år siden for hvornår man første gang skulle forsøge at opnå det dengang fik vi det svar at det desværre stadig ikke var teknisk muligt

igen stillet rigtig mange spørgsmål til sundhedsministeren om

kan siges noget som helst om hvornår patienterne får mulighed for at gå ind og

og kontrollere hvem der har været inde at kigge på deres elektroniske patientjournal

man siger at man igen vil undersøge om det er muligt og man vil igen prøve at se om man ikke kan fremme den proces men realiteten er at vi ikke kan få noget som helst løfte om hvornår det vil ske det der så er sket inden for de sidste tre fire år på det her område er altså

gået fra at den daværende sundhedsminister

tror såmænd det er den nuværende statsminister der var sundhedsminister dengang

at kunne sige at det ville ske i løbet af et par år så er der gået fire fem år og nu kan man intet sige om hvornår det sker efter enhedslistens opfattelse er den måde hvorpå man behandler patienternes sikkerhed patienternes mulighed for

i sig selv taler imod at udvide antallet af mennesker personalegrupper der får adgang til patienternes elektroniske patientjournaler så derfor kan enhedslisten ikke stemme for det lovforslag der ligger her og jeg kan love at vi vil blive ved med at forfølge den sag der handler om hvad der kan være forklaringen på at det åbenbart er fuldstændig umuligt at give mennesker den soleklare ret som de burde have til selv at gå ind og se

på deres patientjournal jeg må indrømme

begribe at man kan blive ved med at hævde at det er teknisk umuligt muligvis er det lidt dyrt det har jeg forstået men med de besparelser man i øvrigt hævder at digitaliseringen vil give vores samfund skulle

trykket sig ind men er det en fejl det var var en fejl

afstemningen slutter

er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så går vi til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse

fru line barfod beder om ordet som ordfører

gøre opmærksom på at der er sket noget mailkoks omkring

betænkningen enhedslisten er fuldstændig enig i det betænkningsbidrag der ligger fra socialdemokraterne sf og de radikale vi er fuldstændig enige i de bemærkninger om at det her er et klart ideologisk opgør med den danske tradition på børneområdet at man i en tid

sikkerhed for børnene og for at de bliver behandlet ordentligt vælger man at gå ind ideologisk og sige at

synes private firmaer skal tjene penge på børnene så der altså ikke længere skal ses på hvad

det ønsker vi under ingen omstændigheder at deltage i og derfor stemmer

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning om lovforslagets endelige vedtagelse

afstemningen slutter

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning og

afstemningen slutter

er det jo fordi der hvert år bliver sendt flere millioner dyr ud på en meget lang pinefuld rejse

på nuværende tidspunkt kontrolleres dyretransporterne af fastansatte statslige embedsdyrlæger for at sikre bare et minimum af dyrevelfærd under de lange transporter men nu har ministeren besluttet at kontrollen af dyrevelfærd ikke længere skal foretages af statslige embedsdyrlæger men af timelønnede private dyrlæger ved førstebehandlingen

sker denne ændring fordi branchen har lagt pres på ministeren eller fordi ministeren mener at det vil give bedre dyrevelfærd at fjerne kontrollen fra embedsdyrlægerne det fik jeg ikke rigtig noget svar på ministeren

to og tredive

at få det mundtlige svar her og nu det skriftlige er

uden større held spurgt ministeren om den omstændighed at

stadig skal foretages af rigtige embedsdyrlæger hvad er begrundelsen for den forskel her imellem eu lande og

at den ordning her skal træde i kraft

gælde for alle samlesteder

det kan undre at ministeren overhovedet ikke overvejer at give dyrene nogle bedre forhold inden den lange rejse man kunne jo for eksempel godt

lave enkeltbokse til søer så man kan undgå at de slås

give strøelse og mere plads og

til den her debat det der er problemet her

at vi nu ser en liberalisering af kontrollen

af de mange millioner dyr vi sender ud det har hidtil været sådan at når dyr skulle synes inden de skulle ud af landet

kontrollant fra dyrevelfærdskontrollen der skulle stå

det var vores garanti for at

det vi kan se nu er at det kan være en

det er en ganske uhensigtsmæssig sammenblanding af interesser vi bør sørge for

har en ordentlig kontrol med sig således at dyrevelfærden

vi har tit diskuteret her i salen at vi bør kategorisere noget mere for

ud på en lang rejse der var ministerens forgænger den tidligere justitsminister fru lene espersen

meget mere fast i mælet hun sagde selvfølgelig skal dyrene slagtes på det nærmeste slagteri

man er gået væk fra det altså hvorfor skal produktionsdyr der

ud på en lang transport hvorfor kan de ikke bare blive slagtet på det nærmeste slagteri vi har soslagterier i danmark der er ingen grund til at sende dem ud

virker det virkelig underligt så jeg håber bare at

vil svare på de meget relevante spørgsmål der er blevet

ikke stillet ændringsforslag

og ærgrelse over at der ikke er et flertal i folketinget som kan bakke op om det her beslutningsforslag som jo i al sin enkelthed går ud på at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe som skulle kigge på hvordan man kunne

bortførte børn skulle ske ved at indføre et offentligt advarselssystem i

det er trist at folketinget ikke ser sig i stand til at stemme for et beslutningsforslag som handler om at børn der er bortført så hurtigt som muligt skal bringes tilbage

og så går vi til afstemning om beslutningsforslagets endelige vedtagelse

er ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder

og så går vi til afstemning hvor der stemmes om forslagets endelige vedtagelse

ikke stillet ændringsforslag herre peter skaarup beder om ordet

jeg må indrømme at det er meget skuffende at det ser ud som om dansk folkeparti kommer til at stå alene med forslaget om et

af politikere der har støttet et forbud

har været en kø af politikere der har taget afstand

at organisationen holdt møde den enogtyvende januar i det kongelige bibliotek her i år hvor der blev udspyet den ene groteske erklæring efter den anden anden foreningen opfordrede på mødet indirekte til at slå danske soldater ihjel

mellem og kvinder mændene sad selvfølgelig forrest mens kvinderne måtte tage plads bagest i lokalet der var demonstrationer

af behjertede politikere herunder repræsentanter for regeringen

første gang at hizb ut tahrir kom med den slags

en kendt sag at organisationen gang på gang har opfordret til

virket ved vold som grundloven også taler om men grundloven taler jo

om at foreninger der virker ved vold eller opfordrer til vold skal forbydes det er faktisk en forpligtelse for politikerne at forbyde sådanne foreninger

derfor undrer det os når den her forening opfordrer til vold

flertal her i folketinget der holder hånden over hizb ut tahrir det undrer os og jeg kan allerede nu bebude at

om et forbud mod hizb ut tahrir den her meget kvindediskriminerende og totalitære organisation

vil vi fremsætte forslag om det igen

alligevel skuffende at konstatere

i dansk folkeparti åbenbart er det eneste parti der står ved vores ord fra alle de her debatter om at forbyde hizb ut tahrir så opfordringen er altså til alle de friske folketingsmedlemmer der sidder klar nu til at trykke på knapperne at man lige tænker sig om en ekstra gang

det er dog et godt signal at sende til en forening der i den grad hader det danske demokrati

stede ved demonstrationen da der blev demonstreret da hizb ut tahrir holdt møde i den sorte diamant jeg var der også selv og jeg stod der med en fakkel for at vise min afstandtagen til og min afsky for de holdninger foreningen repræsenterer

at sætte beslutningsforslaget til afstemning

de holdninger som hizb ut tahrir står for

på at vi ikke vil bryde grundloven

på det grundlag der findes nu at lave et forbud mod hizb ut tahrir

hizb ut tahrir foretager sig af politiske aktiviteter ændres situationen så man på et senere tidspunkt

har rigsadvokaten konkluderet

forbyde hizb ut tahrir og derfor stemmer socialdemokraterne nej

socialdemokraternes ordfører ikke vil støtte det her forslag fordi det så i givet fald skulle være sådan at vi bryder grundloven altså der er da ikke noget der ligger dansk folkeparti fjernere

for at opfylde grundlovens forudsætninger om at foreninger der virker ved vold eller opfordrer til vold skal forbydes

noget vi behøver at diskutere

så har vi egentlig ikke andet valg end at så skal der laves et midlertidigt forbud udstedt af justitsministeren og så skal der efterfølgende føres en sag mod den pågældende forening det er det som grundloven siger

så anderledes kan det ikke være så er det rigtigt nok at der kan være nogle der mener at rigsadvokaten skal kigge på det men

tværtimod står i grundloven at vi skal kunne opløse foreninger hvis de virker ved vold

kan forbyde hizb ut tahrir det er useriøst at blive ved med at tage den her debat på det grundlag

om os med med symbolske slag i luften der ikke kan lade sig gøre rigsadvokaten har konkluderet at vi ikke med grundloven

hizb ut tahrir og det er det eneste der er

der fordi det ikke anses for politisk opportunt kommer med en bestemt indstilling kunne man tænke sig

det var sådan at folketingsmedlemmerne

føre en sag vinder man så den sag

den sag så er det selvfølgelig ærgerligt men essensen er at det er vores forpligtelse

at acceptere noget der i virkeligheden angriber demokratiet det er jo det grundlovsfædrene tænkte på da de i sin tid lavede den bestemmelse det er jo ikke anderledes end at der er organisationer eller myndigheder der også

indretter sig på det som politikerne gerne vil have i forskellige sammenhænge og ikke anser det for politisk opportunt

gøre bestemte ting sådan er det selvfølgelig

at gennemføre det som vi rent faktisk kan gennemføre og skal gennemføre i forhold til grundloven og det er essensen af det her

afslutning nu

socialdemokraterne sagt hvad vores holdning er og jeg synes da er underholdende at der ikke er nogen fra regeringspartierne som ellers

det ellers i øvrigt samlede folketing

til afstemning hvor vi skal stemme om forslagets endelige vedtagelse

for beslutningsforslaget stemte atten

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så går vi til afstemning

der er ikke stillet ændringsforslag

for stemte

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ikke der gøres indsigelse

per clausen beder om ordet

vi behandler nu er noget så usædvanligt som et forsøg på

på baggrund af et beslutningsforslag fra enhedslisten og

eu direktiv det kan naturligvis være en vanskelig opgave at sammenskrive enhedslistens holdning

dyreforsøg med eu direktiver

det som i den sammenhæng er bemærkelsesværdigt er jo at der faktisk kom en beretning fra et enigt

på baggrund af enhedslistens beslutningsforslag det indeholdt tre vigtige

at ansøgere til dyreforsøg skal dokumentere at tilsvarende viden ikke kan opnås uden anvendelse af levende dyr at ansøgere til dyreforsøg skal løfte bevisbyrden for at det foreslåede dyreforsøg ikke helt eller delvis kan erstattes af allerede kendt viden og at der både foretages

dyreforsøgs betydning for et givet forsøg og relevansen af det produkt som skal udvikles eller forbedres ved hjælp af dette dyreforsøg inden et dyreforsøg godkendes de tre pointer var der altså et enigt folketing der stod bag da vi vedtog

blev skrevet i to tusind og ni på baggrund af et beslutningsforslag som enhedslisten fremsatte i to tusind og otte derfor var det naturligvis overraskende og skuffende for os da lovforslaget blev fremsat her i folketingssalen at de tre elementer ikke indgår i lovforslaget det gav også anledning til en hel del debat ved førstebehandlingen hvor adskillige ordførere mente at det nok måtte være en misforståelse og en fejltagelse og man kan vel uden at gå for vidt konstatere at der var et klart flertal i folketinget som var enige i

principper som vi vedtog tilbage i to tusind og ni og jeg skylder at sige at den beretning vi lavede i to tusind og ni blev lavet efter et meget meget grundigt udvalgsarbejde hvor vi havde dialog og diskussion med alle relevante involverede parter lige fra de virksomheder der står for dyreforsøgene

i tvivl om at vi kom igennem alle de argumenter og synspunkter der kunne være vi kom ud i ethvert hjørne i forhold til lovgivningen på den baggrund blev vi altså enige om en beretning som indeholdt nogle klare

ministeren i flere omgange da man diskuterede eu direktivet

spurgte jeg justitsministeren om det var sådan at det eu direktiv der nu kom

kunne forenes med den beretning som blev vedtaget i folketinget og der blev hver eneste gang sagt at det var der ingen problemer med

også siges at når ministeren valgte ikke at tage

det var vanskeligt og det kunne være svært at administrere og så videre jeg havde jo så forventet at

ministeren efter førstebehandlingen af sig selv ville have stillet de relevante ændringsforslag

lovforslaget kunne komme i

forslag der lå i den beretning som et enigt folketing havde vedtaget desværre skete det ikke og på den baggrund har enhedslisten så

der præcis indeholder det som et enigt folketing

da vi i sin tid lavede beretningen om dyreforsøg stor vil jeg så sige er min overraskelse

er forsvundet fuldstændig forsvundet forstået på den måde at

af herre christian h hansen dansk folkeparti og det radikale venstre

konservative er så løbet fra den beretning vi i sin tid lavede i fællesskab og har valgt

støtte ministeren det er måske til at forstå trods alt ministeren har jo brug for støtte og med den mandatsammensætning der er i folketinget i dag

regeringen alligevel vil jeg dog sige at det er noget skuffende noget skuffende at de aftaler vi i sin tid lavede med venstre konservative på det her område

kommer i overensstemmelse med den beretning vi en gang har lavet her i folketinget man kan af den tekst der er i betænkningen konstatere at socialdemokraterne og

forskes i og så videre man kan sige at at det selvfølgelig er godt og interessant og spændende men kendsgerningen er

hvis man ikke vedtager de ændringsforslag som enhedslisten har stillet her

det der lå i vores beretning med henblik på at sikre at det skulle være sådan at ansøgere til dyreforsøg skal dokumentere at tilsvarende viden ikke kan opnås uden anvendelse af levende dyr at ansøgeren til dyreforsøg skal løfte bevisbyrden for

dyreforsøg ikke helt eller delvis kan erstattes af allerede kendt viden og at der både skal foretages

dyreforsøgs betydning for et givet forsøg og relevansen af det produkt som skal udvikles og forbedres ved hjælp af dette dyreforsøg

den socialdemokratiske ordfører herre benny engelbrechts tale ved førstebehandlingen af det her lovforslag

netop påpegede hvor vigtigt det her var jeg må indrømme at det er en anelse skuffende at opleve at man fuldstændig løber ikke bare fra den beretning man har været med til at lave et to tusind og ni men

fra de klare synspunkter man har givet udtryk for ved førstebehandlingen af

kan være tid til besindelse så man står ved hvad man har aftalt tidligere

man står ved hvad man har sagt også ved førstebehandlingen

bare for en god ordens skyld sige at ud over de ændringsforslag

har dansk folkeparti stillet en række ændringsforslag som går ud over det der lå i beretningen i sin tid men som på den

er gode og fornuftige ændringsforslag der vil forbedre dyrevelfærden og helt sikkert gøre det vanskeligere at gennemføre dyreforsøg men det betragter vi

ikke som nogen ulempe snarere som en

i betænkningen som betyder at andet afsnit i bemærkningerne til nummer tre skulle have været

automatisk blive rettet efterfølgende og det er vi

at lovgivningen er ordentlig så dyrenes velfærd bliver prioriteret allerhøjest

stillet en række ændringsforslag til lovforslaget lovgivningen skal være så god som overhovedet muligt så vi har stillet femten ændringsforslag

man ikke støtter en lang række ændringsforslag som blandt andet omhandler

præciseringer af 3r princippet som jeg ved man ellers er tilhænger af præciseringer vedrørende behandling og smertebehandling af forsøgsdyrene

også stillet et ændringsforslag som går ud på

fået at vide at ministeren alligevel vil igangsætte en national strategi men det er nu engang mere forpligtende hvis det står direkte i lovgivningen at det er det der skal ske

man fra socialdemokraternes

de ændringsforslag som vi har stillet så må vi jo i

dyreforsøgsdirektiv her

må det være fordi det er så godt som det overhovedet

endnu bedre

i forhold til at fortælle hvorfor man ikke støtter de her mange

forbedringer jeg synes inderst inde at det er lidt småpinligt når man

talt for at dyrene skal have det så godt som overhovedet muligt

til dyreforsøg vi har blandt

i alternativer til dyreforsøg

afsat de her penge men man mente at de

til forskning i alternativer til dyreforsøg men det som vi har fået en afklaring af i udvalgsbehandlingen er jo netop

et svar fra et flertal her i folketinget

ikke kan støtte forbedringer for dyrene i den her lovgivning det ville være rart

er

dette lovforslag

lang proces der har været utrolig mange spørgsmål

en lovteknisk gennemgang ret sent i forløbet jeg skal derfor

det vil jeg gerne præcisere fordi

derfor synes jeg det er på sin plads lige

og jeg må også konstatere at der i hvert fald er forskel på

forskningssammenhæng hvor dokumentation betyder én ting og i lovteknisk sammenhæng hvor dokumentation jo betyder noget

derfor synes jeg at det er meget hensigtsmæssigt at man at man

i svaret på spørgsmål fem altså hvor man pointerer at man har valgt ikke at stille krav om at ansøgeren skal dokumentere at den viden der opnås ved udførelse af dyreforsøg ikke helt eller delvis

kan opnås uden anvendelse af dyreforsøg baggrunden herfor er at det efter ministeriets opfattelse i praksis vil være umuligt for en ansøger at fremlægge egentlig dokumentation for at en given viden ikke findes

derfor finder justitsministeriet altså at ordet godtgøre bedre beskriver den forpligtelse som som ansøgeren er underlagt og kravet om at ansøgeren skal godtgøre indebærer derfor en tilstrækkelig

er på sin plads at slå det fast

af betænkningsbidraget men men så er det

dansk folkepartis ordfører ganske korrekt siger at de krav omkring forbedringer for dyrene som dansk folkeparti ønsker sig

beskrevet meget nøje i bemærkningerne og i svar i forbindelse med lovbehandlingen

er altså i denne sammenhæng ikke om man skaffer forbedringer for dyrene eller ikke skaffer forbedringer for dyrene men derimod et spørgsmål om

lovforslaget eller det står

lovforslagets bemærkninger under alle omstændigheder

praksis og vil også være nok så væsentligt i forhold til

jeg synes det er meget vigtigt i denne sammenhæng slå fast at

arbejdsredskab og derfor skal jeg også beklage at dansk folkepartis ordfører ikke deltog mere aktivt

den gennemgang af lovforslaget jeg tror det ville kunne have sparet

synes godt nok det var en omgang sludder fra

ordfører på det her område kritiseret for at jeg ikke deltog mere aktivt

tekniske gennemgang der var i justitsministeriet jeg ved ikke

hvem der var til stede ved det møde men jeg og jeg

fik svar på de spørgsmål som jeg havde til lovforslaget

skal forklare sig ud af at man ikke støtter de her mange gode ændringsforslag jeg må bare

at man ikke vil sige ja til de her ændringsforslag mere

eller fra svar der i øvrigt er afgivet fra ministeren op i selve lovteksten og det er altså ikke afgørende for om dyrene får det bedre eller ikke

at man fra socialdemokratiets side ikke kan støtte en

må der vel være en bred opbakning til at sørge for at lovgivningen er så god som overhovedet muligt

men det giver altså mere pondus

man sidder og skal behandle de her

ude på forskningsinstitutter og andre steder hvor decideret skal udføre de her dyreforsøg

tingene er så gode som overhovedet muligt og jeg kan simpelt

ikke kan støtte en hel del af de her præciseringer

der skal arbejdes med her har pondus eller ej og jeg går ud fra at pondus ikke har noget at gøre med

stor tillid til at justitsministeriets jurister er i stand til at udarbejde en lovgivning som er præcis og som vil kunne udmøntes i en bekendtgørelse sådan at der ikke

har jeg fået lavet den forkerte indstilling så jeg kan meddele at det radikale venstre stemmer imod ændringsforslagene undtagen nummer seksten og sytten som vi kan stemme for

der er ikke flere der har bedt om ordet og så er forhandlingen sluttet vi går til afstemning og den finder sted fra medlemmernes pladser sådan som man har været forberedt på

om ændringsforslag nummer

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

afstemningen slutter

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

afstemningen slutter

ændringsforslaget er forkastet der

der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seks

afstemningen slutter

er forkastet der stemmes

afstemningen slutter

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer ni af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer ti af et mindretal

afstemningen slutter

er forkastet der stemmes

afstemningen slutter

afstemningen slutter

er forkastet der stemmes

afstemningen slutter

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fjorten af et mindretal

afstemningen slutter

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer femten af et mindretal

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seksten af et mindretal

tiltrådt af et mindretal og der kan

afstemningen slutter

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer sytten stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer atten af et mindretal

hverken for eller imod stemte ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer nitten af et mindretal tiltrådt af et mindretal

afstemningen slutter

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse det skete

jeg vi i virkeligheden er vidne til nu

få sin straf halveret og altså komme ud på halv tid

lige

man må finde andre løsninger

at man har fuldstændig

op til otte måneder at de skal ud

vil være mellem fire og fem hundrede

end at sige til folk at selvfølgelig kan de komme ud på halv tid

op til otte måneder

det bekymret for at vi kommer til at lukke nogle mennesker ud som

eller som burde være i fængslerne fordi de ikke skal ud og genere

viste at vi manglede to hundrede og tyve lukkede fængselspladser

som vil kræve ressourcer

af kriminalitet skal belønnes

men det er ikke meningen at den tilladelse skal være

blive med regeringens nye retspolitik

er det man får når man møder op i fængslet

vigtigt uanset hvem der sidder i regeringsstolen at få ordnet de forhold

at sende kriminelle til afsoning på halv tid vi synes at når man laver en ordning som den

at man sender de kriminelle ud på halv tid man svigter også de ansatte vi undlader

regeringspartierne villige til nogle drøftelser om nogle af de her retssikkerhedsmæssige problemer

tror at regeringen tør gå på talerstolen

for de ønsker ikke at stå på mål for den politik som de står for

jeg måtte drage da jeg i weekenden skulle deltage både

tv to optagelser hvor man gerne

justitsministeren ønskede ikke at stille

men det skal vi selvfølgelig ikke lade folk slippe af sted med regeringen er klædt af i retspolitikken kan man nu sige det

det jo være et fornuftigt princip at forsøge at holde i hvert fald småkriminelle ude af fængslerne vi har masser af rapporter som dokumenterer at det er rigtig skidt at sidde lang tid i fængsel man bliver dårligere til at klare sig der er større sandsynlighed for at man havner i kriminalitet igen

bliver motiveret til at gøre en ekstra indsats for at holde sig ude af kriminalitet og blive løsladt før tid

lige præcis den motivation der lå bag det men det her forslag er jo ikke motiveret af et brændende ønske om mere resocialisering bedre uddannelse bedre behandling og et tilsyn som fungerer i forhold til de indsatte det her forslag er motiveret af én ting nemlig manglende fængselspladser og slet ikke af resocialiseringshensyn

jeg synes skulle bære det her intet sted er der sat penge af til mere tilsyn

hundrede mennesker og regeringen skønner at fire

af dem vil blive løsladt på halv tid

at tilsynene fremover vil blive noget makværk

vil blive forsvindende få samtaler

blive den fornuftige opfølgning som vi ved der skal til i virkeligheden vil det sige at vi skubber folk ud over kanten igen og ind i kriminalitet

mere uddannelse og mere behandling som er det der skal sikre at færre begår kriminalitet

lignende historier fra samtlige af kriminalforsorgens institutioner

den nye mulighed kan være en reel mulighed samtidig lægger man op til at det også er ok at være selvstuderende

i uddannelsesmæssig sammenhæng det synes jeg ikke virker særlig ambitiøst på de indsattes vegne

ingenting i det her forslag som ligesom kan sikre

de domme der ligger under otte måneder

vil føle sig meget tilskyndet til at løslade på halv tid for at skaffe noget plads

fordi vi har fodlænke og samfundstjeneste

de domme vi kommer til at se blive halveret her

forfølgelse fra en ekspartner ikke kommer til at møde sin forfølger

at det ikke skal anvendes på lige præcis de her

at være medlem af en rockerklub eller at være bandemedlem så det betyder jo i virkeligheden at stort og småt

omfattet af den her ordning jeg noterer

kritik af forslaget blandt andet fra kriminalforsorgsforeningen som mener at sagsbehandlingen bliver ukvalificeret

skal løslades allerede efter to måneder og der i det forløb også har været varetægtsfængsling hvordan kan man overhovedet nå at lægge nogle fornuftige handlingsplaner nogle ordentlige løsladelsesplaner som sikrer at det her kommer til at fungere fornuftigt når løsladelsen kommer jeg synes det er grotesk

har ikke set nogen løsninger fra justitsministeren endnu som er holdbare faktisk har vi kun set en prognose for to tusind og elleve hvordan ser det her ud i to tusind og tolv 2013

en noget forpjusket retspolitik som regeringen her har tilbage og jeg

sf vil stemme gult til det her forslag fordi intentionen

nemlig at vi motiverer indsatte men vi synes bestemt at forudsætningerne for det

en lang og meget grundig

eller bevidst taler uden om at her er der tale om

udvider nede i den milde

der afsoner straf nemlig at hvis man viser viljen til at komme ud af kriminalitet

belønnet for at yde en indsats noget for noget man viser at nu vil

år men det var sådan før at der skulle man sidde minimum fire måneder i fængsel inden man kunne få lov til at blive prøveløsladt under vilkår

det var fordi man skulle nå at se den indsatte an var vedkommende nu virkelig indstillet på at leve

tilværelse nu har ordningen kørt i et stykke tid og man har fået gode erfaringer med den nemlig at vi på den måde får bedre mennesker ud af fængslerne end vi putter ind i fængslerne

det er det der er meningen med hele den her øvelse nu har man så gode erfaringer med det her at man ved

nå at vurdere den indsatte om den indsatte er egnet til at blive prøveløsladt på vilkår hvis vedkommende vel at mærke har vist nogle gode takter og opfører sig ordentligt deltager i de programmer der er i fængslerne og så videre

forstå at der er nogen på venstrefløjen der kan stemme imod det her endsige undlade at stemme til det her forslag det her forslag udvider en eksisterende ordning i den milde ende

er der ikke et eneste af de argumenter der fremført her i dag der overhovedet

den ene misinformation efter den anden der var ikke nogen fra regeringspartierne der ønskede at debattere det her i offentligheden

jeg har snakket i telefon med det ene medie efter det andet og givet det ene interview efter det andet jeg havde ikke mulighed for at rejse til københavn og deltage i tv to studiet og tv to ønskede ikke at sende en sendevogn ud der hvor jeg befandt mig men sådan er der nogle gange noget logistik der ikke går op men at påstå at det så betyder at regeringsordførerne

sludder vi tog hele den her debat ved førstebehandlingen

hold i det her vi ved hvad det er vi gør

fortryder det angrer og gerne vil ud af det

belønnes for det for vi ønsker at få bedre mennesker ud af fængslerne end vi putter ind i fængslerne

så kan man undlade at stemme til det hvis man er uenig i det ja

kvalificeret til at kunne sige at man har ydet en ekstra indsats

i forhold til at de der sidder på de korte straffe også får mulighed for at vise viljen til at komme ud af kriminalitet og det bliver de belønnet for det der foregår inden for kriminalforsorgens mure i det hele taget i forhold til behandlingsprogrammer undervisningsprogrammer afrusning og afvænning af narkomaner og

fungerer men vi har også erkendt at det godt

derfor vi har lagt op til at vi til efterårets forhandlinger om en flerårsaftale for kriminalforsorgen hvor

hvad er det så der sker inde i fængslerne der tager vi den diskussion og så er vi indstillet på at se på hvordan vi kan forbedre de eksisterende ordninger endnu mere men forslaget her handler alene om

og sf ikke at de skal nej de skal sidde tiden ud

godt få lov til at være med i noget for noget ordningen for det er jo sådan man stemmer når man undlader at stemme til det her forslag

komme ud efter halv tid hvis de opfører sig ordentligt men de

må sandelig ikke de skal blive siddende inde i fængslet der er det bare at vi er hamrende uenige med venstrefløjen vi mener at noget for noget

skal gælde for alle man skal vise

jeg synes jo at man skal lytte til hvad fængselsforbundet har at sige i den her sag de er ude at kalde regeringens kurs

med at stå og tale om den eksisterende ordning og sige at vi udvider den lidt

skal komme igennem den her ordning i resten af to tusind og

man er sædelighedsforbryder

nogen af de svar der er mulighed for at blive løsladt efter halv tid også selv om man er hjemmerøver voldtægtsmand rockerbandemedlem eller hvad det skulle være

grænsen for hvor lang tid man skal have afsonet før man får lov til på egen hånd at bevæge sig ud og tilbage i virkeligheden

så nu kan man bare løslades hvad siger den konservative ordfører

jeg synes det er helt fint at fængselsforbundet og alle andre tager ordet i den her debat og tilkendegiver hvad de mener sådan er det jo når man er part i i sådan en sag som den her så skal man da tilkendegive hvad man mener men det er jo partsindlæg og de partsindlæg lytter vi da også til vi hører da hvad der bliver sagt

tilført kriminalforsorgen yderligere midler og sagt at den store gennemgang af kriminalforsorgen kommer til at ske i efterårets forhandlinger når vi skal lave en flerårsaftale for kriminalforsorgen sådan er det jo

at vi laver langsigtet økonomisk planlægning så det tager vi til efteråret

her regerings politik har medført

falder og falder vi kan se at voldskriminaliteten er den laveste i fyrre år derfor virker det at man skærper straffene derfor virker det at man laver en forebyggende indsats derfor virker det når man laver en noget for noget ordning hvor man belønner dem der viser de gode takter

men så synes jeg jo bare vi mangler at få på plads hvad motiverne til det lovforslag her er hvorfor er der ikke skrevet noget ind om at motivationen skulle være

man er optaget af en bedre resocialiseringsproces det står jo ingen steder tværtimod

ikke afsat penge til bedre behandling eller til bedre tilsyn

at man er optaget af at sikre at der er færre der havner i kriminalitet det her er ene og alene begrundet ved at man mangler pladser i fængslerne desuden er midlerne jo ikke på plads

det her lovforslag træder i kraft

vældig presset til at bruge det her lovforslag til det yderste for at skabe plads og ordentlige arbejdsforhold for fængselsfunktionærerne

ingen løslades så ofrene bliver krænket man fjerner jo det skøn som anklagemyndigheden tidligere havde i forbindelse med brugen af den her ordning

og garantere at der ikke er nogen ofre som vil komme til at lide under

motiverne til lovforslaget er at tiden er moden der har været en eksisterende ordning med noget for noget hvor man har ønsket at belønne de indsatte der virkelig yder en indsats og er på vej ud af kriminalitet så de også kan få lov til at komme det tiden er moden

ordningen har været evalueret og det viser sig at vi

udvide den i nedadgående retning altså i den milde ende af skalaen det giver i øvrigt også rigtig god mening i forhold til de indsatte

får nogle bedre mennesker ud af fængslerne end vi putter ind i fængslerne og det troede jeg vi var enige om

så ikke det er kun regeringen og højre side af salen der ønsker det jeg kan forstå at hele venstre side er ligeglade med den del af det så skal det da heller nogen hemmelighed at

for når vi skærper straffen

bliver strafmassen jo midlertidigt længere men på længere sigt bliver den kortere for vi kan jo se at det at vi virkelig tager fat om

personfarlig kriminalitet betyder at der er færre der begår personfarlig

er det laveste i fyrre år fordi den her regering fører en rigtig god solid retspolitik der virker vi får folk til at holde op med at være kriminelle og det er det

er jo ikke at tiden er

moden til at vi skal gennemføre det her forslag det er den jo ene og alene fordi regeringen har strammet på straffeskruen i årevis uden at tage hensyn til om der var plads til det i kriminalforsorgen og nu står vi med et akut problem

rapporten om kapacitetssituationen i kriminalforsorgen og det er jo ene og alene derfor at det her forslag er kommet på banen det ved vi jo også

de svar som vi har fået fra ministeren man fjerner anklagemyndighedens skøn fordi

er tilrådeligt at løslade de her mennesker

en hjemmerøver mens den kvinde som har været udsat for vold er knap så krænket her behøver vi

det synes jeg er en hån over for ofrene og jeg synes bare at regeringen skal stå ved at man udadtil gerne vil have en hård retspolitik men indadtil slapper man helt vildt meget

nu erfaringen med den eksisterende ordning er at man har opdaget at den holdning

i kriminalforsorgen stemmer overens med anklagemyndighedens vurdering af sagen og personen så behøver man jo ikke nødvendigvis blive ved

have dobbeltadministration men det som det her forslag tydeligt viser

på regeringspartierne og venstrefløjen regeringspartierne ønsker at de grove forbrydere

bliver straffet hårdt og konsekvent

der opfører sig pænt og ordentligt mens de sidder inde i fængslerne

med til at de milde forbrydere der virkelig opfører sig

det er jo meget interessant at høre den her fabuleren fra den konservative

se at ministeren også har meldt sig på banen og det glæder mig meget

for jeg synes jo det stemmer noget dårligt overens

jeg kan se at herre peter skaarup nikker og siger jeg kommer så det glæder vi os meget til

stod og sagde lige før synes jeg giver mig anledning til at spørge ordføreren om han her fra talerstolen i dag

om halv pris på straffe ikke kommer til at gælde for grove forbrydelser at

ordføreren her

ofre som lige nu sidder og frygter for om de skal møde deres gerningsmand på gaden allerede efter meget kort tid

at forholde sig til debatten vi starter

nogle fuldstændig underlødige argumenter fru maja panduro står her og siger jeg vil gerne

tage debatten tør at tage debatten jeg har aldrig bakket på nogen debat

siger at vi maler skræmmebilleder og at vi

rabat på straffen

som gør at man ikke kan få den her rabat

i stedet for at sige grimme ting om min

men efter at have været vidne til det sælsomme optrin vi har haft her på den retspolitiske arena fra socialistisk folkeparti og

at fru karen hækkerup er enig i princippet

det er bare på grund af forudsætningerne og begrundelsen at man stemmer imod eller undlader at stemme eller hvad det er man gør

at socialistisk folkeparti og socialdemokratiet på den ene side

at præstere at sige begge dele under debatten her det synes jeg er sælsomt nu synes jeg også lige vi skal holde styr på hvad det er vi taler om det er jo ikke sådan at der her bliver gennemført noget helt nyt som vi aldrig nogen sinde har hørt om før

for noget alt sammen det er jo en ordning vi kender

justering af en ordning vi kender i forvejen

mindst to måneder hvor det i dag er mindst fire måneder den forskel er der og så indgår der den forskel at arbejdstræning indgår i noget for noget ordningen

at komme ud af kriminalitet og der siger vi

et udtryk for det når man får arbejdstræning

socialistisk folkeparti og socialdemokratiet ellers gækken løs som om det var noget helt nyt vi indførte her som man aldrig nogen sinde havde oplevet før det er en fuldstændig

måde at anskue det på det er jo en fordrejning enten ved man slet ikke

hvordan retstilstanden er eller også er det et eller andet forsøg på

kritisere alt hvad regeringen kommer med vi lægger jo ikke skjul på at vi har sat det her i gang på grund af kapacitetsproblemerne

og vi gør det en gang til nu over for hjemmerøvere og over for organiserede tyvebander

så er det bare jeg synes det var interessant at vide

hvis socialistisk folkeparti og socialdemokratiet

at rulle de stramninger tilbage det synes jeg befolkningen fortjener et klart svar på når nu det er så kritisabelt at vi har strammet over for de grove forbrydelser som vi har og som vi

så fortjener befolkningen at få et klart svar fra socialistisk folkeparti og socialdemokratiet agter man at nedsætte de strafferammer over for de her meget grove forbrydelser igen eller synes man i virkeligheden det

være et kriterium i noget for noget ordningen

op fra to til fire måneder altså rulle det her forslag tilbage skal man forstå det sådan

vil ændre det og så er det så forfærdeligt at vi har strammet over for de grove forbrydelser at

ikke om regeringens lovforslag om en skærpet straf til hjemmerøvere og tyvebander den kommer vi jo til at tage på et andet tidspunkt det gode svar er jo

ligegyldigt hvad vi mener fordi det her forslag lægger op til at give folk halv tid og give rabat

sådan set lige vidt i forhold til regeringens strafskærpelse

folk som er dømt for organiseret indbrudskriminalitet også vil blive omfattet af det her forslag og altså også får mulighed for at blive løsladt

eller også stiller fru karina lorentzen dehnhardt mere spørgsmålet for at få lov til at stille spørgsmålet end for at høre svaret men forholdet er jo det at der er to steder hvor vi ændrer noget vi ændrer når det gælder arbejdstræning ordningen eksisterer

der er en noget for noget ordning i forvejen

der træffes konkrete beslutninger ikke mindst inden for varsomhedsområdet

skal være meget påpasselig med at gøre det det gælder selvfølgelig

typisk være sådan inden for de områder at der gælder den alvorlige betænkning men det lovforslaget lægger lovforslaget lægger op til er nede i den lave ende af skalaen når det gælder de to måneder det vil jo ikke berøre disse meget grove

den anden del af det er arbejdstræning

jo bare et spørgsmål om at den noget for noget ordning der er i forvejen så også omfatter dem som er på arbejdstræning uanset hvilken forbrydelse de

vi ændrer på hvilke forbrydere der er omfattet af ordningen og hvilke der ikke er bortset fra i den helt lave ende altså de mindre forbrydelser der er straffet lavest der sker der en ændring ja fordi vi går fra de fire til de to måneder men ellers er det jo en noget for noget ordning

nu skal jeg være behjælpelig med en oversættelse af det justitsministeren sagde

noget til hinder for at voldtægtsforbrydere hjemmerøvere og andre dømt for grov kriminalitet vil kunne blive omfattet af den her ordning det er jo den skinbarlige sandhed man siger

afviser man heller ikke at det her er en mulighed nu håber jeg at jeg får svar

er hvorfor har det været nødvendigt at fjerne anklagemyndighedens skøn i de her sager hvorfor skal de ikke længere høres om det her kan virke krænkende på ofrene

efter to måneder hvis nu den pågældende gerningsmand også har

varetægtsfængslet i fjorten dage kan ministeren så garantere at vi ikke lukker nogen ud som vi ikke har et særlig godt kendskab til og som havner i kriminalitet igen

nævne hvad det er vi

jeg og jeg citerer imidlertid bør der over for indsatte der afsoner straffe for de groveste forbrydelser udvises en meget betydelig varsomhed med at anvende adgangen til tidlig prøveløsladelse for personer der har begået grov kriminalitet med fare for personers liv eller helbred eller som har deltaget i omfattende organiseret

kriminalitet vil hensynet til retshåndhævelsen således normalt tale imod at der træffes afgørelse om tidlig prøveløsladelse i medfør af noget for noget ordningen

for så vidt angår indsatte som er idømt under otte måneders fængsel og som ikke har været varetægtsfængslede i tiden mellem domfældelsen og iværksættelsen af straffuldbyrdelsen vil hensynet til retshåndhævelsen efter justitsministeriets opfattelse typisk ikke tale imod prøveløsladelse efter noget for noget ordningen

så der er ikke så meget at rafle om

lidt forskellig toneart

skal omfattes af noget for noget eller hjemmerøvere eller

der står ikke samme formulering om at det er en konkret vurdering og det gør der selvfølgelig ikke fordi ministeren synes det

være uheldigt ikke at kunne afvise lidt mere

det faktum at man nu fjerner muligheden for at høre anklagemyndigheden forud for en tidlig løsladelse

delegerer kompetencen over til institutionerne det vil sige

skal træffe beslutning om hvorvidt nogen kan løslades på halv tid

er afgørende for målsætningen om at lette kapacitetspresset på kriminalforsorgens institutioner at høringspligten indskrænkes som foreslået

vi ikke få lettet kapacitetspresset på vores fængsler

det afgørende er en vurdering af forbrydelsens grovhed der kan jo godt være

i sig selv stødende for retsbevidstheden er det derimod en grov forbrydelse de har begået med vold så er det

er det naturligvis ikke et kriterium i sig selv

er optaget af at der fik vi ikke gennemgået hele svaret

det er lidt omfattende men der står jo udtrykkeligt at baggrunden for den der anbefaling med hensyn til

er at hensynet til retshåndhævelsen i de pågældende tilfælde typisk ikke taler imod tidlig prøveløsladelse og at høring af anklagemyndigheden vil være forbundet med en forlænget sagsbehandlingstid der kan forsinke prøveløsladelsen ud over halvdelen af straffetiden det er jo klart at de sager hvor der er en relativt kort afsoning fordi man så får en tidlig prøveløsladelse er der er der mindre tid til at foretage den vurdering og

omkring det og der er heller ikke de samme hensyn bag det og derfor kan man tillade sig at gøre det i de sager der er sådan set logik og konsistens

eller konsistensen jeg kan kun se korthuset der er styrtet sammen

retspolitik der er skvattet ned om ørerne på regeringen og dansk folkeparti folk skal nu ud på halv tid og så er det ligegyldigt at

er mulighed for at give dem en særlig indsats i fængslet den gulerod

kvalificere sig til at komme ud på halv tid bliver nu til normalen

at guleroden bliver normal men det bliver normalt at man skal ud på halv tid

man stiller de ansatte i vores fængsler og arresthuse i

på den måde skal sørge for at få folk igennem uden at

er mulighed for at lave undervisningsforløb behandlingsforløb eller andet

man kan lave selvstudier i cellen man kan lave arbejdstræning jamen

og arbejdstræning nok der er jo ingen kvalitetskrav i

hvordan er ministeren kommet frem til

fordi man ikke har ressourcer til at høre anklagemyndigheden og fordi det så ikke vil kunne bidrage til lettelsen på kapacitetspresset hvordan hænger det sammen med en konsekvent konservativ retspolitik

justitsministeren siger

man blot ønsker at justere en ordning som vi allerede kender

man skal er

tale om en lille justering men

ministeren talerstolen altså

os socialdemokrater og ønsker at indføre en straf der virker

vi i dag formår

i den offentlige debat vores ordfører har har deltaget lige

skal da meget gerne lige fortælle her i salen hvad baggrunden er for at

ligesom regeringen optaget af at det der foregår i fængslerne er fornuftigt og at dem der opfører sig ordentligt i fængslerne

kan betyde at de kommer ind på

det der er helt afgørende for os i dansk folkeparti er

fordi man siger at man gerne vil opføre

de ting som er indeholdt i forslaget nej

skal præciseres at det det selvfølgelig er under meget nøje overvågning af kriminalforsorgen hvis der skal gives lempelig mulighed for at man kan få prøveløsladelse på et tidligere tidspunkt derfor har vi jo også i betænkningen til det her forslag

efter den her ordning forudsætter at hensynet til retshåndhævelsen ikke skønnes at tale imod det og at det indebærer at der udvises meget betydelig varsomhed med at anvende ordningen over for indsatte der afsoner straffe for de groveste forbrydelser herunder personer der har begået grov kriminalitet med fare for personers liv eller helbred eller som har deltaget i omfattende organiseret kriminalitet det kunne for eksempel være rocker eller bandekriminalitet så der er egentlig taget højde for de i øvrigt meget sjældne bekymringer synes jeg

om at man er for lempelig i forhold til indsatte i danske fængsler

for eksempel socialdemokraterne ikke ville støtte højere straffe for hjemmerøveri

man går fra to en halv års fængsel i normalsituationen når der ikke er nogen andre omstændigheder end de normale og

til fem års fængsel jeg har konstateret

at socialdemokraterne ikke vil være med til det

jo det var vist noget med at det var forkert at bringe de her ting ind i forhandlingerne

tyve planen hvor der var en hel del andre ting

ekstrem grad af irritation og surhed over at nogle af de ting som har ligget dansk folkeparti

taget op og løftet af dansk folkeparti og regeringen i forbindelse med de her ting

over noget som normalt ville blive støttet af socialdemokraterne og sf og enhedslisten normalt er det jo kongstanken at man skulle kunne prøveløslades før tiden

set også været fra vores side vi synes også det

i øvrigt

handler det om

man vil forbedre noget for noget ordningen som har været en succes

være en eller anden mening med det jeg tror det handler om et forsøg på at forvride nogle ting

og en surhed over at straffen for hjemmerøveri voldtægt og grove indbrud bliver forhøjet nu det er

man måske ikke så glad for men det er bare ærgerligt

det har vi så fået gennemtrumfet jeg tror også det kan bunde i en surhed over at man i forbindelse med forhandlingerne om tryghedspakken jo også nu får etableret det man kalder et

det har været diskuteret et stykke tid men nu er der sat penge af og i øvrigt skulle man glæde sig over at der i den her tryghedspakke er sat penge af til mange af de initiativer som man tidligere har været sur

ikke var sat penge af til det er faktisk sådan at man indkalkulerer at der sættes penge af til flere fængselspladser når det gælder de højere straffe for hjemmerøveri indbrud osv og der sættes også penge af til etablering af det her fængsel for de rigtig grove rockere og indvandrerkriminelle så i det hele taget må

så tror virkeligheden handler om at man

og det handler jo dybest set om

er villige til at finde de penge der skal til for at gennemføre de initiativer som vi sætter i gang nu med andre ord synes jeg altså at hvis man mener noget med at en noget for noget ordning er fornuftig altså at dem der lægger noget ind i puljen og opfører sig ordentligt også får nogle lempeligere forhold

det forslag her ligesom

og liberal alliance gør i stedet for at

lave strategiske taktiske og mærkelige manøvrer

i virkeligheden ikke man kommer særlig langt

det det her lovforslag som i virkeligheden er en afklædning af hele dansk folkepartis politik nemlig at man ønsker hårde straffe

i fængsler nogle gange administrativt uden at

en knage at hænge frakken på

to tusind og seks om løsladelse af dømte der udstår fængselsstraf at der skal indhentes en udtalelse fra anklagemyndigheden inden der træffes afgørelse om prøveløsladelse efter noget for noget ordningen hvis den indsatte er dømt for farlig kriminalitet herunder forsætlig brandstiftelse eller anden

almenfarlig forbrydelse grovere

berigelsesforbrydelse forbundet med vold eller trussel om vold eller i øvrigt lovovertrædelser af særlig grov eller professionel karakter det vil sige at

ikke svaret på hvordan man har tænkt sig at den nøje overvågning som de dømte kan jeg forstå skal

skal finansieres det er jo ikke sat en krone

jeg har sådan set aldrig påstået at det her var noget nyt jeg har bare sagt

ind i betænkningen og forudsat at det er

og derfor nytter det ikke noget at socialdemokrater og sf bliver ved med at turnere rundt med en opfattelse af

som led i den her ordning nej de gør ej prøv at læse hvordan de regler som fru karen hækkerup lige læste

nej det gør de ikke personer der deltager i

rockerkriminalitet eller indvandrerbandekriminalitet bliver ikke løsladt før tid medmindre der er ekstremt gode forudsætninger bygget ind for at det kan fungere på en ordentlig måde så der er

at enhedslisten støtter det her forslag det er jo fordi man synes at det er fornuftigt at noget for noget ordningen har fungeret fornuftigt og at man så dermed kan bygge lidt videre på den så jeg forstår

ikke den furore det må være et eller andet partitaktisk ævlebævle i stedet for det seriøse saglige indhold

halv tid hvis man er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet hvis man

nu er lavet og som tryghedspakken handler om

som fru karen hækkerup sagde

det er ikke noget nyt at man

jeg tror i virkeligheden at det illustreres meget godt af at socialistisk folkeparti og andre har været meget kritiske over for at det kan være meget svært at blive prøveløsladt i nogle situationer nogle har argumenteret for at andre

eller andet partitaktisk ævlebævle over den her debat som vi simpelt hen bare ikke kan bruge til ret meget

s og sf at fortsætte

i den her debat men bare sige at når man strammer for overfaldsvoldtægt hvad vi synes er helt berettiget det skal koste langt

det er tilfældet i dag så vil det jo være et signal om at man gør det samme

kan det nu egentlig hænge sammen når man i de i de sager som omhandler domme under otte måneder ikke længere skal høre anklagemyndigheden hvor er det så lige retshåndhævelsen kommer ind

svar på og så siger herre peter skaarup jamen altså der er visse former for kriminalitet hvor man skal udvise varsomhed med at løslade men jeg hører ingen steder at man giver en garanti for at det ikke bliver voldtægtsforbrydere eller hjemmerøvere der bliver løsladt efter den her ordning vil herre peter skaarup stå her fra talerstolen og garantere at hjemmerøvere og voldtægtsforbrydere

omfattet af den her ordning

hvad synes dansk folkeparti så egentlig at de har fået ud af

og tyve forhandlingerne hvis det betyder at voldtægtsforbrydere og hjemmerøvere også skal løslades på halv tid er det så ikke bare et billigt trick for at få en undskyldning for at forringe efterløn og pension

jeg synes det er meget

gerne vil diskutere tryghedspakken under det her forslag sagen er jo at det her forslag er blevet fremsat lang tid før der overhovedet var nogen der tænkte på en tryghedspakke men det er slet ikke sådan at jeg ikke gerne vil diskutere tryghedspakken det vil jeg meget gerne og der kan jeg sige til fru

man forhøjer straffen for hjemmerøveri fra to en halv års fængsel til fem års fængsel det

vil finde os i at mennesker bliver udsat for

og derfor

sf har været så umulige at få til at fortælle

vil støtte et sådant forslag eller ej

få et klart svar på vil man støtte det forslag

få et klart svar på hvad sf mener om lovforslaget om hjemmerøverier og voldtægtsforbrydere men det er jo en anden dag vi skal diskutere det

og ikke en klar garanti for at det her lovforslag ikke kommer til at omhandle hjemmerøvere og voldtægtsforbrydere det kunne herre peter skaarup ikke stå her fra talerstolen og garantere mig og derfor er de også omfattet af ordningen og derfor er dansk folkeparti jo også klædt af til skindet i den her sag det viser sig jo

jo lanceret et forslag om at man skal kunne udvise administrativt for bandekriminalitet

at man var registreret hos politiet for bandekriminalitet forslaget blev jo som bekendt ikke rigtig til noget

at det ikke er en diskvalifikation i forhold til at udnytte den her ordning at man er medlem af en rockerklub

med formandens tilladelse vil jeg meget gerne

debatten om tryghedspakken og sige at jeg tror fru karina

har misforstået hvad det var vi foreslog i forbindelse med udvisning

at udvise dem der ikke er danske statsborgere og som er medlem af de her bander så der kommer det

ikke på tale at gå ind under de regler som

er inde på her om prøveløsladelse nej der vil de pågældende blive udvist til deres hjemland og der

fru karina lorentzen være fuldstændig tryg og sikker ved

i betænkningen vil være ekstremt sjældent at man overhovedet kan forestille sig at nogen der har fået en længere straf kan komme ud under de her bestemmelser

netop er skrevet ind at det indebærer at

meget betydelig varsomhed med at anvende den her ordning på nogen der afsoner lange straffe så

sf burde lytte lidt til enhedslisten der bare støtter det her forslag uden videre fordi man altså anser det for godt

havde håbet på at det faktisk af betænkningen fremgik at det radikale venstre

dette forslag af hensyn til

for at kvaliteten af den resocialiserende indsats i det

kritisabel at vi naturligvis ikke kan stemme for det

hensyn til at der mangler pladser i vores fængsler

ud i pædagogikken

men vi er bekymrede for at kvaliteten af den indsats som man nu har tænkt sig at levere

ikke noget ønske om at trække tiden i langdrag for folketingets medlemmer men jeg må indrømme at jeg synes at socialdemokratiet fremturer med nogle postulater

uimodsagte regeringens retspolitik er klædt af bliver der sagt hvad er det dog for noget vås hvis der er noget der kendetegner vk

vi har været markante i forhold til at

for alvorlige forbrydelser for personfarlig kriminalitet for overfald og for voldtægt vi har været meget meget markante i forfølgelsen af organiseret kriminalitet bandekriminalitet og rockerkriminalitet

flere ressourcer til anklagemyndigheden og flere ressourcer til domstolene i forsøget på at dæmme

og brutal form for kriminalitet i visse dele af samfundet som går ud over almindelige menneskers hverdag det er bestemt ikke udtryk for en retspolitik fru karen hækkerup som er klædt af tværtimod er det udtryk for en retspolitik som har sejret og som giver resultat det er også derfor at vi nu ser frugterne af en politireform og frugterne af en domstolsreform som gør at der ja korrekt er en meget høj belægning på kriminalforsorgens institutioner men det er jo ikke tilfældige mennesker der sidder der det er dybt kriminelle mennesker det er forbrydere det er folk der har gjort andre ondt og derfor har

tage samfundets straf der har vi været meget meget konsekvente det tror jeg står lysende klart for alle i det her land måske bortset fra fru karen hækkerup og sf når vi så i den anden ende af skalaen for lettere kriminalitet siger

et formål med at straffe og dømme folk nemlig at få dem på bedre tanker få dem resocialiseret og få dem ud i samfundet igen i uddannelse og i job

jo meget meget logisk at vi anvender noget for noget ordningen som den her regering i øvrigt har indført for

som sr regeringen ikke kunne finde ud af at indføre men som vk regeringen altså har indført den har vist sig som en overordentlig stor succes den prøver vi nu at udvide sådan at vi kan få flere mennesker

det er udtryk både for konsekvens og for en humanistisk indstilling og for en erkendelse af at tingene skal fungere og at det enkelte menneskes initiativ og vilje til at ville indordne sig

skal have en håndsrækning en imødekommelse og belønnes hvis det er sådan at man opfører sig ordentligt under afsoningen hvis det er sådan at man tager imod de muligheder der er for undervisning og uddannelse

beskæftigelse under afsoningen

kriminalforsorgen i øvrigt efter individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde vurderer at det er forsvarligt

mulighed for at komme ud i uddannelse og job

er det da godt så er det er sund fornuft det er da det vi har brug for det er da også derfor at vi har

indført og udvidet ordningen med fodlænker

for at vi kan fastholde mennesker i en situation hvor de har en reel chance for at komme tilbage i en almindelig hverdag igen

den måde som s og sf agerer på i den her sag

vil man stemme med regeringen og stramme retspolitikken andre gange stemmer man gult og er i tvivl med sig selv og andre gange igen er det på kryds og tværs inden for den såkaldte oppositionsblok jeg må sige at retspolitikken

sejler for s og sf og når det er at justitsministeren i dag har spurgt fru karen

om hvad man i det hele taget vil med retspolitikken hvis det var

mod forventning skulle gå hen og få flertal efter et kommende folketingsvalg

skylder fru karen hækkerup at give os et reelt svar vil man rulle de senere års stramninger tilbage eller vil man ikke ja eller nej det svar må vi

i dag ligesom vi må have et klart svar fra oppositionen på hvordan man vil stemme til den tryghedspakke som vi snart skal behandle der er

forslag her i salen l to hundrede og otte som vi skal førstebehandle den fjortende juni

det store regeringsparti efter næsten en en halv time har lyst til at være med i den debat

indsatte på halv tid fordi der ikke er plads i fængslerne

til venstre

ord snak

man også skal effektivisere og hente penge ind dér

halv tid uden at man skal høres ved anklagemyndigheden

bare er tiden der render fra fru karen hækkerup det er også argumenterne

ualmindelig tyndt svar vi her hørte kriminalforsorgen er blevet snydt det er simpelt hen ikke rigtigt det jo faktuelt forkert vk regeringen har ved to fire års aftaler for kriminalforsorgen tilført kriminalforsorgen ganske betydelige midler ganske betydelige midler samtidig med at vi i enkeltårsfinanslovaftaler har tilført kriminalforsorgen midler samtidig med at vi

med aktstykker i finansudvalget løbende har givet kriminalforsorgen midler til enkeltprojekter senest for

fire måneder siden i forbindelse med sikring af nogle særlige afdelinger og det at vi har konverteret nogle åbne pladser til lukkede pladser fru karen hækkerup burde vide bedre end det hun står og siger her det er beskæmmende at oppositionens ledende retspolitiker står her på folketingets talerstol og taler direkte usandt men jeg savner fra fru karen hækkerup at få svar på hvad det er s og sf vil med retspolitikken hvis man mod forventning skulle få flertal efter et valg vil man rulle det tilbage eller vil man ikke jeg gentager ja eller nej svaret burde være enkelt og hvad vil man til tryghedspakken vil man stemme for vil man stemme gult vil man stemme rødt lad os nu få et svar

og de er blevet givet til eksempelvis øget sikkerhed

det er utrolig at venstre får det til at lyde som om

det her kommer til at være noget der kun skal gælde

jo som alle andre læse betænkningen over forslaget om noget for noget og der vil fru karen hækkerup kunne forvisse sig om at den her ordning skal bruges med omtanke og varsomhed der skal tages stilling af den ansvarlige institutionsledelse

enkelt tilfælde og man skal ikke anvende noget for noget ordningen over for personer som afsoner for grove forbrydelser herunder nogle der har begået grov kriminalitet over for andre personers liv eller helbred det er klart og tydeligt beskrevet så vil jeg gerne sige til fru karen hækkerup

i og for sig er ganske utroligt at vi her skal stå og have en diskussion om hvorvidt vi har tilført kriminalforsorgen midler og hvornår vi kan jo slå det op og

og jeg er sikker på at justitsministeren i løbet af eftermiddagen eller i løbet af ret kort tid i hvert fald kan være leveringsdygtig i et notat

har tilført nye midler og hvad vi løbende i finansloven og ved aktstykker har tilført det er jo ikke ganske få midler det er jo beløb der over den her regerings levetid ti år skal regnes i hundreder af millioner

anlæg og drift så det er ganske enkelt urigtigt hvad fru karen hækkerup siger samtidig ved fru hækkerup også at der i aftalen om en tryghedspakke er er budgetteret med et merforbrug

argument om resocialisering

et argument for lige præcis det her lovforslag sandheden er jo at der er blevet nedlagt hundrede stillinger i kriminalforsorgen og kriminalforsorgen er for nylig blevet pålagt at finde besparelser for tredive million kroner det er besparelser som igen kan forventes at gå ud over

jeg kan ikke forstå at venstres ordfører kan være tilfreds med at selvstudium som uddannelse er godt nok i forhold til noget for noget ordningen jeg kan ikke forstå at venstres ordfører synes at det er godt nok at der ikke længere findes værksteder

kan udføre det samme gode fornuftige tilsyn for nul kroner eller hvad er egentlig venstres holdning til tilsyn skal det bare være sådan

budgetteret med at der vil være brug for nye fængselspladser der vil være brug for flere ressourcer til kriminalforsorgen og det indgår jo som en præmis for tryghedspakken at det skal forhandles i forbindelse med den samlede nye fire års aftale for kriminalforsorgen til efteråret når den nuværende udløber til den tid skal vi jo også tage stilling til hvad det så er for nogle

det tidspunkt vil vi da også meget gerne høre hvad s og sf måtte have af ønsker og forventninger til kriminalforsorgens indretning men inden vi begynder

fugle på taget bliver vi jo nødt til at være enige om at vi rent faktisk i de sidste to fire års aftaler har tilført mange nye midler og at vi på vores præmisser har igangsat resocialiseringsarbejde uddannelse og arbejdsprøvning i fængselsvæsenets institutioner som vi aldrig så under den tidligere sr regering

at man i en flerårsaftale til efteråret vil sætte nogle penge af til det her men i det her lovforslag

intet om økonomi og det træder i kraft

det vil sige at kriminalforsorgen altså står med de første efter meget meget kort tid og det er der overhovedet ikke sat nogen midler af

halve år som kriminalforsorgen i frihed nu skal til at foretage inden for den samme ramme tror herre kim andersen at det giver bedre eller ringere tilsyn med løsladte vi ved at løsladelseperioden er den mest kritiske periode det er her ting kan gå galt

kan herre kim andersen garantere at det her ikke kommer

til at føre til at vi ser ringere tilsyn og flere der falder tilbage i kriminalitet

at undgå at folk der har været dømt

falder tilbage i kriminalitet det er jo meget af det som uddannelsesforløbet

er indrettet efter og det skal vi naturligvis fortsat have fokus på det skal vi også have med noget for noget ordningen lige så vel som vi har det med fodlænkeordningen

det er noget af det vi skal endnu dybere ned i materien

når vi skal forhandle fire års aftalen til efteråret blot for en god ordens skyld man frigør jo også nogle ressourcer når nogle kommer ud på prøveløsladelse tidligere

frigør nogle ressourcer i kriminalforsorgen som så kan anvendes til tilsyn og vi anerkender jo at vi når vi skal forhandle til efteråret

tage højde for effekten af de strafskærpelser som vi nu gennemfører i tryghedspakken

her har vi da også lyst til at høre hvad s og sf kunne have at byde ind med hvis de har noget seriøst

at udstille deres egen flikflakkende retspolitik som vi har set det her i dag vi har endnu ikke hørt om man vil skrue den stramme og konsekvente retspolitik tilbage hvis man får magt som man har agt eller om man vil fastholde den nuværende faste og konsekvente linje

er det altså fordi der er indtil flere ordførere der først har meldt sig som ordførere efter der blev ringet

det betyder at forhandlingen er sluttet og vi går til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

af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal tiltrådt af et mindretal

afstemningen slutter for stemte tre og fyrre imod stemte fire og tres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

udtale sig da det ikke er tilfældet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

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet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

hemmelighed at regeringen

når vi ikke går ind for en obligatorisk ordning

vi vi ikke vil påføre erhvervslivet flere byrder end

skulle man indføre en

det jo betyde at

virksomheder og det er altså omkring ethundrede og halvtredstusind

det er årsagen til at vi ikke går ind for en obligatorisk

ordning og dermed en tvungen ordning når det så er sagt skal der heller ikke herske tvivl om at vi meget gerne ser at

relativt kort tidsperiode men det skal også siges at vi

jo igennem længere tid har forsøgt at finde

frivillige ordninger kan meget nemt gå hen og blive dyre

ikke være uprøvet synes jeg i hvert fald

fru julie rademacher for en kort bemærkning

ordning men det skal være lige så klart at

regeringen ikke ser en obligatorisk ordning og dermed en tvungen ordning som en

mulighed fordi vi ganske enkelt ikke vil være med til

vi mener ikke at tiden er

pålægge erhvervslivet byrder af den her karakter og igen er det altså vigtigt at huske på at man vil

fra omkring ethundrede og halvtredstusind virksomheder som kun omkring

to tusind vil få gavn af og det må jeg sige

man skal se det her som en udstrakt hånd og som en mulighed for at drøfte forskellige

er det jo netop en udstrakt hånd og derfor håber jeg

oppositionens side at der ikke er rum for debat og meningsudveksling og det at man lytter

hinandens ideer det er der rent faktisk lige her så

især kvindelige selvstændige erhvervsdrivende kan få bedre mulighed for at holde barselorlov

hvis man laver en barseludligningsordning kan få dækket en større del af

indtægtstab under barselorloven det er der mange kvindelige iværksættere der vil være glade for og danmark skal leve af iværksættere på mangfoldige områder når ministeren så siger at der er tale om at man forsøger at finde en frivillig ordning så ligger det jo i sagens natur sådan som ministeren også skitserer

som ville være interesseret i at få udbetalinger fra

vil bidrage til den derfor er det jo et umuligt økonomisk regnestykke at få stillet op det vil føre til et bidrag som er kanonhøjt

derfor ingen vil være interesseret i hvis man laver en obligatorisk ordning for mange selvstændige erhvervsdrivende muligvis alle

det måske klares for hundrede eller to hundrede kroner om året mener ministeren virkelig i fuld alvor at det skulle slå det danske erhvervsliv ud

det undrer mig ikke det er der jo ikke noget nyt i men jeg synes alligevel at det er lidt ærgerligt nu i en tid hvor vi

konstatere at der intet nyt er under solen socialistisk folkeparti ønsker

påføre erhvervslivet ekstra byrder og det gør

på spørgsmålet spørgsmålet var om ministeren helt seriøst mener at hvis man laver en obligatorisk ordning som måske vil koste den enkelte selvstændigt erhvervsdrivende hundrede

at håndværksrådet også har lavet en model for en obligatorisk barseludligning håndværksrådet ønsker det her gennemført kan ministeren bekræfte at den fem år gamle rapport som vi har presset ministeren til at offentliggøre og som har været holdt skjult af ministeriet i fem år

modeller som for eksempel betyder

man kan jo lave modeller på forskellige måder det

vedgår jeg gerne herre andersen

sædvanen tro ikke bliver svaret på spørgsmålene jeg tror nærmere man kan sige sædvanen tro

men det er vel egentlig ikke så mærkeligt i og med herre eigil andersen er socialist og jeg er liberal

at vi ikke ser ens på tingene

behøver regeringen jo ikke altid at være enig med håndværksrådet i de her ting og regeringen har nu engang den politik at vi ikke ønsker at pålægge erhvervslivet flere byrder end højst nødvendigt og det er

til forligspartierne og at den derfor

ikke har været os bekendt før vi fik debatten om det her lovforslag

ministeren kan bekræfte at det er fem år siden at vi indgik et bredt forlig med

at ministeren skulle fremlægge forslag til modeller og at ministeren endnu ikke er kommet med ét eneste forslag til model hverken for en frivillig ordning eller for en tvungen ordning

at vi kan lave beregningerne eller de tekniske vurderinger af hvad der kan lade sig gøre det er ministeren der har det embedsapparat og ministeren har indtil nu ikke villet indgå i realitetsforhandlinger om de forskellige forslag som oppositionen er kommet med

men jeg kan da bekræfte at vi har haft

hvordan vi kommer videre herfra og jeg vil også gerne bekræfte at det er en ganske vanskelig sag

set heller ikke kommer bag på nogen

regeringen ikke ønsker en tvungen ordning og ikke ønsker at pålægge erhvervslivet flere byrder tværtimod forsøger vi faktisk at gøre det nemmere

kan ikke bekræfte fru line barfods

verdensbillede men det jeg reagerede på over for herre eigil andersen var i høj grad at herre eigil andersen

det synes jeg faktisk er en ganske grov

ministeren benægter ikke at den rapport ikke er blevet fremsendt til forligspartierne

der skulle fremlægges forslag til konkrete modeller

med samtlige folketingets partier folk fra alle partier

vi også skulle finde en ordning for den del af arbejdsmarkedet

er blevet lavet og som forligspartierne ikke har mulighed for at få indsigt i kan ministeren

diskutere de forskellige ordninger men det kræver at ministeriet går i gang

at de konkrete vurderinger af hvordan ordningerne kan skrues sammen

ene er at det her er en ganske vanskelig sag og det tror jeg egentlig også

fremgår ret tydeligt

forskellige politiske holdninger til hvorvidt man skal tvinge erhvervsdrivende

selv får gavn af det andet

jeg kan bekræfte fru line barfod i er at det her

til oppositionen om at være med til

at gennemtænke nogle frivillige ordninger

siger at man ikke ønsker en tvungen ordning der er politiske forskelle og sådan er det jo i et demokrati og det kommer nok heller ikke bag på fru line barfod

så hvor reel er regeringens vilje til at løse den her problemstilling

på den ene side vil ministeren ikke være med til den model som kan lade sig gøre nemlig en obligatorisk model det afvises blankt på den anden side vil ministeren gerne opretholde

derfor vil jeg bare sige til ministeren hvis ikke det er det billede der skal stå synes jeg at ministeren nu i dag ved den her andenbehandling

hvornår en løsning med en barselfond for selvstændige

forhandlet på plads så vi kan komme i gang med hjælpe de selvstændige

set ikke det kommer bag på herre morten østergaard at regeringen ønsker en frivillig ordning og ikke en tvungen ordning

også det radikale venstre så godt at jeg ved at det er et parti der ønsker at gå ind i realitetsforhandlinger

fordi man skal se det her som en fremstrakt hånd fra regeringen men jeg vil

at det er vanskeligt at strikke en frivillig ordning sammen det vil jeg vedgå

fordi der er rigtig mange hensyn der skal indgå i det

at løse den her opgave

men bare ikke på den måde som er den eneste der indtil videre vist sig

spørgsmålet er hvor lang tid vi andre skal acceptere at blive holdt for nar

blevet holdt hen med snak i fem år og lovrevisionen er

og det er et meget klart spørgsmål

hvis ministeren ønsker sin lovrevision

at forhandle den her løsning færdig og jeg vil sige at vi trækker stregen her for hvor lang tid vi vil holdes hen

have en forpligtende dato fra ministeren og kan ministeren ikke give det tror jeg alle er klar over hvad svaret er

herre morten østergaard kommer frem til her

regeringen vil jo netop gerne have en

de allerede er pålagt jeg synes faktisk at vi i fællesskab burde prøve at gå den anden vej og pålægge erhvervslivet

med hensyn til at sætte en dato kan det jo netop være lidt svært i og med at

drøftelse af gode ideer og det er jo ret svært

endda også selv for en radikal tror jeg at sætte dato på hvornår det er at den

kommer frem så derfor er det jo helt umuligt

som konklusion at regeringen ikke ønsker en

at regeringen ikke ønsker

hvis man har lyst til det men det er også vigtigt af samfundsmæssige grunde

stor debat om at der kommer færre unge ud på arbejdsmarkedet i de kommende år og det skaber nogle vanskeligheder så samfundet har en interesse i at børnetallet bliver forøget og derfor må det være sådan at der også skal være de bedst mulige forhold for selvstændige erhvervsdrivende i danmark

sagens kerne er at selvstændige erhvervsdrivende selvfølgelig i forvejen får barseldagpenge men en barseludligningsordning a la den

vi kender for lønmodtagerområdet vil betyde at der via en fond som man indbetaler til bliver udbetalt et beløb oven i barseldagpengene og dermed bliver den selvstændige erhvervsdrivendes indtægtstab under barselorloven mindre

være flere selvstændige erhvervsdrivende som vil være interesseret i

vil måske også være flere der interesseret i at blive selvstændige erhvervsdrivende som danmark i høj grad har brug for tænk hvis der blandt dem som opgiver at blive selvstændige erhvervsdrivende findes netop det menneske som i virkeligheden kunne have skabt det nye grundfos eller det nye danfoss

være et meget meget stort samfundsmæssigt tab

ikke sker derfor er en barseludligning også for selvstændige erhvervsdrivende særdeles velbegrundet og derfor er det et kæmpeproblem at den her sag nu har fejret fem års jubilæum uden

fem års jubilæum der som nævnt også betyder at der er sket et forligsbrud

fem år ved at regeringen ikke har fremlagt en model som den vil foreslå i den her sammenhæng jeg tror at baggrunden for det er at der for eksempel er en uenighed mellem venstre og konservative jeg tror at venstre

sådan en ordning men at der er en del konservative som er interesseret i det og denne uenighed mellem regeringspartierne løser man så ved at partiet venstre får ret jeg kan selvfølgelig tage fejl men der er mange tegn i sol og måne på at det i virkeligheden skyldes en intern splittelse i regeringen som så skal ramme selvstændige erhvervsdrivende og det vil selvfølgelig i praksis især sige kvinder

trakasserier skal medføre at fremskridtene ikke forløber i den hast som de bør forløbe når vi her taler om et område som har stor betydning for ligestillingen

det er meget sigende at ministeren ikke kender sin egen rapport fra for fem år siden det er fremgået her fra talerstolen at det kommer som en overraskelse for ministeren at der skulle være lavet en model som indebærer at

det årlige bidrag er to hundrede kroner per selvstændig erhvervsdrivende det står i den fem år gamle rapport som vi har fået presset ministeren til at offentliggøre den er dateret marts to tusind og seks men ingen af partierne i det her forlig har fået den at se den er blevet holdt tilbage

er faktisk to modeller og en af dem er en obligatorisk ordning hvor bidraget årligt er to hundrede kroner jeg tør ikke sige om det er den rigtige model det må kræve et nærmere studium af den

beskæftigelsesministeriet selv at jeg har det tal og det er meget urovækkende at ministeren ikke er klar over at det stammer fra denne tværministerielle rapport

håndværksrådet som ingen vel kan beskylde for at være socialister det

egen model som er er anderledes men de støtter at der skal være en obligatorisk ordning og hvorfor gør de det det gør de selvfølgelig

at de her står over for et reelt problem en vanskelighed for den selvstændige erhvervsdrivende som ønsker

gå på barselorlov og derfor ønsker de naturligvis at det her problem skal løses så når man nu siger

vi fra sfs side vil pålægge erhvervslivet nye byrder som regeringen

afviser må jeg altså slå fast at de byrder der er tale om er nogle byrder som det danske håndværksråd støtter det er dog en ganske ganske usædvanlig situation

kan jo selvfølgelig høre på de borgerlige at sådan skulle det gerne

fra tilskuerpladserne i visse situationer

der bliver driblet så meget med bolden at man får indtrykket af at det

at den borgerlige regering i høj grad er en tidsudtrækker

trukket tiden ud i nu over fem år og selv om vi har presset på

de seneste måneder så går det uendelig langsomt og det er det som resulterer i den

forestille mig og det kan håndværksrådet altså heller ikke at hvis man laver et system som koster den selvstændige erhvervsdrivende et par hundrede kroner om året så er det noget som vil ødelægge det danske erhvervsliv så derfor vil jeg meget opfordre til at de borgerlige partier

begynder at lytte til hvad håndværksrådet siger det vil være særdeles konstruktivt hvis man begynder på det

for efterhånden en del år siden jeg tror det vel er syv otte år siden var

tværs af de politiske partier i folketinget som satte sig sammen

erklærede at vi på tværs af partierne var villige til at stemme for

den baggrund lykkedes det at få et stort bredt forlig i folketinget om en barselfond og der blev

blev det aftalt mellem partierne

i over fem år

beskæftigelsesminister skulle komme med konkrete

beskæftigelsesministeren bare taler udenom ministeriet

engang komme med et forslag til en dato for

at få indført en ordentlig barselfond for selvstændige men jeg synes

som alle partier også ministerens eget parti kunne se for fem år siden pludselig skulle være væk baggrunden

at vi ønsker at mænd i langt større omfang skal tage del i barselorloven vi ønsker at

vi ønsker også

i det offentlige og i det hele taget at være ansat

frivillig ordning er

ville komme til at betale rigtig meget og meget få kvinder

barselfonden det var den samme debat vi

det fik vi løst med den barselfond der blev indført jeg tror

at det er muligt at skrue nogle modeller sammen håndværksrådet har

kan lade sig gøre og som ikke medfører et kæmpe bureaukrati men som nemt og enkelt kan sikre at vi får løst de problemer der er i forhold til barsel

at der skulle komme en ordning for selvstændige og som også stadig mener der skal komme en ordning for selvstændige vil være med til at presse

altså svært at tro på at regeringspartierne virkelig mener det de siger og at det ikke bare handler om

eller tror på at en frivillig ordning kan lade sig gøre og derfor reelt ikke vil være med til at løse problemerne for selvstændige i forhold til barsel

er forhandlingen sluttet der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

ønsker nogen at udtale sig

ved førstebehandlingen af l en hundrede og syv og firs

er vi i socialdemokratiet af den opfattelse at socialt bedrageri er fuldstændig uacceptabelt og skal bekæmpes med alle midler hvis der skulle være nogen der

det har selv beskæftigelsesministeren lagt mærke til

det bydende nødvendigt at det sker inden for de rammer som sikrer at grundloven datatilsynsloven og den europæiske menneskerettighedskonvention

det har fyldt rigtig meget i udvalgsarbejdet både gennem spørgsmål høring og gentagne samråd så sent som her til morgen

været samråd med beskæftigelsesministeren og justitsministeren for at få afklaret hvad der har været justitsministeriets bemærkninger til

sikkerhed for at der ikke er tvivl i justitsministeriet

overholder gældende love og konventioner uden at sige for meget

jeg godt sige at det er yderst kompliceret og uigennemskueligt

justitsministeren siger at der ikke er problemer i loven men for at sikre at der er taget højde for den tvivl der er i høringssvaret fra datatilsynet og institut for menneskerettigheder har vi bedt om teknisk bistand til en række ændringsforslag som vi ønsker at fremsætte og der er en række spørgsmål der endnu ikke er afklaret så jeg skal derfor anmode om at vi får

der er ingen tvivl om at socialt bedrageri er et problem for samfundet noget vi skal have en indsats imod fordi det undergraver opbakningen til vores velfærdssamfund

institut for menneskerettigheder

er kommet med nogle meget kritiske høringssvar og ved den høring vi holdt i arbejdsmarkedsudvalget

fordi

give

indhente oplysninger om hævninger som borgerne har foretaget på deres bankkonti hvis det var politiet eller politiets efterretningstjeneste der skulle indhente sådan nogle oplysninger

skulle indhente en dommerkendelse men pensionsstyrelsen får altså ret til at indhente de her oplysninger uden nogen dommerkendelse

oplysninger om den borger og så kan de få dem pensionsstyrelsen får

alle sammen i lufthavne eller på banegårde helt vilkårligt og sige

navn og adresse og cpr nummer og så

og hvis vi modtager sociale ydelser

billetter og andre rejsedokumenter igen er meget vidtgående muligheder som

noget politiet står for en efterforskning

alle de retssikkerhedsgarantier der er

det snedige

består i at man siger jamen det her er ikke en efterforskning af en forbrydelse

pensionsstyrelsen

en person uberettiget har modtaget nogle ydelser

det der gør at institut for menneskerettigheder og datatilsynet i den grad har

advarselslamper

i forhold til hvad vi normalt giver forvaltningsmyndigheder ret til vi går ind og siger at forvaltningsmyndigheder må gøre noget som politiet ikke engang må gøre

det siger vi fra enhedslistens side klart nej til vi vil ikke være med til at give myndighederne mere vidtgående beføjelser end politiet har uden

de samme retssikkerhedsgarantier som

er vedtaget der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

transportministeren har meddelt mig at han ønsker at tage ændringsforslag nummer seks af syvogtyvende

er der nogen der ønsker at optage dette da det ikke er tilfældet

ændringsforslaget bortfaldet ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer fire

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

ønsker nogen at udtale sig herre nick hækkerup som

socialdemokratiet sf og det radikale venstre og handler om at

af omfanget af anvendelsen af den fradragsordning som etableres som alle nok erindrer

det her jo lovgivningen om hjemmeservice og fradragsmuligheder i hjemmet hvor der

milliard kroner til at dække det træk

der måtte være på ordningen i to tusind og tolv imidlertid er situationen jo den at vi under behandlingen i udvalget har kunnet konstatere både i samråd

meget meget usikkert hvilket træk der i virkeligheden vil være på ordningen der har været vurderinger fremme

som går på at det vil være et tocifret milliardbeløb det er det måske ikke men hvis man overfører erfaringerne fra

så er ordningen slet slet ikke finansieret og det

vel at mærke fem seks milliard kroner efter tilbageløb og efter adfærdsændringer så der er en betydelig risiko for at vi får slået et endnu større hul i statskassen end der er i øjeblikket og i den forbindelse bemærkes

budgetteres med underskud på statens finanser i årene to tusind og elleve

og tyve så det hul vil kun blive endnu større så pointen i den her sammenhæng er

og fulgte med i ordningens anvendelse og det er

set det ændringsforslaget går på nemlig at sikre at vi får lejlighed til at evaluere og følge med i hvordan ordningen anvendes

ordfører deler vurderingen af at trækket vil blive så

et tegn på at rigtig mange er interesserede i ordningen

sagen er den og det er jo hele forslagets kerne

rejst en lang række spørgsmål undervejs i sagens behandling i udvalget som indikerer at det kan være at det her beløb bliver større vi ved det ikke og det er derfor vi har anmodet om

så tidligt som muligt når vi har

et problem som ligger ud over den finansiering som ligger i lovgivningen så jeg har ikke nogen

ikke der er nogen der har sikker vished om hvad trækket vil være vi har i hvert fald ikke kunnet få det frem under

standarden både for ejere og for lejere en model som kan gøre det nemmere for børnefamilierne i deres hverdag og som forhåbentlig kan sikre

en del af det sorte arbejde vi desværre har bliver gjort til hvidt og dermed skattepligtigt arbejde så synes jeg nok at jeg godt vil have en vurdering af

kan få en vurdering af hvor meget det permanente blivende træk

jo under alle omstændigheder være forsigtig med at tale om permanente blivende træk når der er tale om en forsøgsordning men vi vil i hvert fald når selvangivelserne og årsopgørelserne er på plads for to tusind og elleve og vi kan se hvad der er af overskydende skat

er tilstrækkelig til at finansiere det træk der har været det er

set bare den sikkerhed vi synes

følge med i hvordan anvendelsen af kongerigets penge foregår

hvad vi ikke har gjort da vi afgav betænkning vi er som det også blev diskuteret meget under førstebehandlingen meget uenige i den måde regeringen vil finansiere forslaget på men er

grundlæggende positive over for det og vil ende med

børnefamilierne til gode der har vi løbet panden mod en mur men får nu en mulighed for at få det

omfang føre til flere energirenoveringer ikke mindst hvis man faktisk

derfor vi har stillet det ændringsforslag

kunnet redegøre voldsomt godt for de må tage for gode varer hvad der er men ikke desto mindre

synes vi da at man skal indskrive en evalueringsbestemmelse i

der ikke bliver et fuldstændigt åbenstående hul

i samme ombæring kan man så finde ud af om it løsningen er kommet til at fungere om skævheden mellem lejere og ejere er meget stor om der er blevet brugt penge på energirenoveringer eller om det hele er gået

under førstebehandlingen så den evaluering ville

ville stemme for vi vil under alle omstændigheder foretage den hvis det skulle ske at

selvfølgelig bliver en vis reduktion af sort arbejde

der bliver en vis forøgelse af den økonomiske aktivitet og det er selvfølgelig positivt men

på den anden side står én sikker virkning og

at der i arbejde der på ganske normal vis udføres i private hjem uden fradrag nu pludselig

en fradragsmulighed til skade for statsfinanserne det er en sikker virkning der bliver som det hedder i fagsproget en meget meget stor dødvægt i det her forslag en meget stor del af

det arbejde ville blive udført alligevel

en fradragsmulighed regeringen har skønnet at ordningen samlet vil koste fire

det skøn er højst usikkert der er et skøn i dag på basis af en opinionsmåling

allerede det første år et stort hul i finansieringen når skønnet er så usikkert

fordi der overhovedet ikke findes erfaringer med en ordning af denne art og det kan ikke udelukkes at ordningen bliver langt dyrere end regeringen skønner med lovforslaget trækkes der en check på statskassen af ukendt omfang og det finder mindretallet det er os

uansvarligt på et tidspunkt

offentlig gældsstiftelse der er her tale om og det finder jeg også principielt ubehageligt statsfinansiering af

private gøremål i private hjem pludselig bliver der tale om en statsliggørelse af opgaver som helt naturligt ellers falder på familien og det bryder vi

investeringer der har en langsigtet positiv virkning på samfundsøkonomien tilskud til eller fradrag for for eksempel energibesparende foranstaltninger ville bidrage til at nedsætte energiforbruget på længere sigt til gavn både for samfundsøkonomien og selvfølgelig for den enkelte skatteyder men uden en sådan målretning bliver virkningen af statsstøtten tilfældig og virkningsløs vi kan heller ikke tilslutte os den foreslåede finansieringsform flere af elementerne er direkte skadelige og andre helt uspecificerede skadeligt er det at beskære forebyggelsesfonden her er der et område der har været forsømt og som nu er

tilført midler og nu vil man altså tage de midler bort

også tage midler fra globaliseringsfonden der skulle gå til forskning og udvikling

skadeligt dertil kommer en ekstraordinær stor besparelse på fem procent årligt i centraladministrationen totalt uspecificeret

ikke hvor disse besparelser skal sættes ind

selvfølgelig føre til store fyringsrunder for eksempel må man antage at det fører til

hundrede færre ansatte i centraladministrationen

vi ved jo ikke hvor det personale skal tages fra endelig vil jeg sige at forslaget er præget af usikre skøn og dårlig forberedelse det drejer sig både om de totale udgifter og om virkningen er fradragsordningen på forskellige befolkningsgrupper på ejere og lejere

derfor bidrager det også til vores modstand mod dette forslag at vi anser det for at være lovsjusk til og med i en ukendt milliardklasse det er første gang folketinget indfører en forsøgsordning der koster fire

forhandlingen sluttet og vi går til afstemning

det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

der kan stemmes

afstemningen slutter for forslaget stemte seks og fyrre

der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

ønsker nogen at udtale sig herre bjarne laustsen som ordfører for socialdemokraterne

og dem har ministeren svaret på her til formiddag

med veu midler og i den

det holder vand at der er nogle der snyder

nogen forslag på bordet men så kom der en tv udsendelse som hedder operation x

der kom gang i sagerne vi havde så også ministeren i samråd

der ville være behov for ændringsforslag og det ville der så

det var også et spørgsmål om at lave nogle værn således

jeg igennem de senere år har bragt nogle til torvs ja så har det været fint så har den tidligere undervisningsminister sagt at det var ganske udmærket at der kom nogle udlændinge hertil og fik uddannelse selv om de ikke var lovet et rigtigt arbejde og tænk sig det

det var underligt at dansk folkeparti bare accepterede det jeg brugte det udtryk at man satte pengekassen ud på gaden det er millioner og atter millioner af kroner der er betalt til folk der aldrig nogen sinde har

en eneste times ordinært arbejde her i landet

er problemet her er jo så at ministeren

private udbydere

jo alvorlige sager og derfor er det rart

alle de sager der var tidligere ville den tidligere undervisningsminister ikke kræve noget tilbage så er det bare sådan at man

en brølende løve og så falder ned som en dikkende lammehale jeg ved det ikke

bedt om at få at vide hvor kommer de her sager fra hvordan er det lykkedes at afsløre at der rent faktisk

været hullet som en si det er faktisk ikke ret meget ministerens eget system har været med til at afsløre

for at afsløre hvis der foregår snyd med skatteborgernes penge

det i overvejende grad også er private udbydere

kan få uddannet deres medarbejdere og at de ledige der skal omskoles

det skal være så ubureaukratisk som overhovedet muligt men det skal jo ikke føre til at der er nogle der svindler med offentlige midler

den del af det støtter vi så

spørgsmålet er om ministeren synes at det tilsyn er godt nok

det må jo være målet jeg vil gerne spørge ministeren om

jeg vil gerne spørge om der skal være et ekstra vågent øje med private udbydere for det viser sig jo

det står sort på hvidt i alt det ministeren har lagt frem at de private udbydere har haft svært ved at finde ud af det

hvert fald blevet brugt deroppe og jeg har kigget på hvad var det der foregik deroppe

ikke for meget men så havde man samtidig sørget for lige at købe et pensionat

kunne indlogere de folk og man udbetalte også kørselsgodtgørelse direkte til udbyderne det var ellers ulovligt

ministeren igennem fingre med ingen problemer her nu vender det så så og det er den anden del af

ministerens forgængere har gjort i sagen

der tog afstand fra det dengang sagen kørte

vi syntes det var underligt og fagbevægelsen kom og sagde

der foretog man sig ingenting der sad man på hænderne jeg kan simpelt hen ikke forstå det nu er det så kommet frem at den model som man brugte i frederikshavn har været brugt adskillige andre steder også hvorfor

gå fjorten dage hvor man er reelt ansat

helt fint men hvorfor skulle der gå så lang tid inden man stoppede den mølle med at lokke folk herop under falske forudsætninger til en ussel betaling og et system som ikke hjalp nogen

at hjælpe statskassen af med nogle penge

er forhandlingen sluttet og vi går til

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

ønsker nogen at udtale sig fru christine antorini

brede foreningsarbejde som vi alle sammen værdsætter ganske

socialdemokraterne sammen med

og enhedslisten har stillet en række ændringsforslag er

nogle indlysende positive forslag som en helt enig folkeoplysningsverden

ønsker at følge de anbefalinger

enstemmigt peger på er at det er ganske

man må forvente når regeringen

siden to tusind og et og frem til nu har skåret ganske

at støtte det folkeoplysende arbejde det er sådan at hvis man kigger i den betænkning

ligger i dag kan man se at fra to tusind og et og frem til nu

er støttebeløbet til det kommunale folkeoplysende arbejde

blev anvendt seks hundrede og otte og tredive million kroner i to tusind og et det er i dag nede på tre hundrede og

meget tydeligt på i deres rapport at det er svært

når økonomien har udviklet sig den helt forkerte

folkeoplysnings samråd som paraplyorganisation for en række af de folkeoplysende bevægelser har sagt

en udstrakt hånd når regeringen nu vil give dem en

finansieres af præcis de tilbageværende folkeoplysende aktiviteter

aktivitet der bliver sat i gang skal finansieres ved at de nedlægger en anden folkeoplysende aktivitet derfor håber jeg at undervisningsministeren

og forklare hvorfor regeringen ikke ønsker at støtte

udviklingspuljen bliver fjernet

det er en rigtig god idé med en udviklingspulje men det forudsætter selvfølgelig at

nogle penge at gennemføre udvikling

at det der sker

beskæftigelsesfremmende aktiviteter med sigte på at bruge de folkeoplysende muligheder for voksne

god succes med nemlig at bruge folkeoplysningen til en målgruppe af voksne som på forskellige

personlig udvikling og kompetenceudvikling

at regeringen ikke vil støtte det ændringsforslag

ikke må komme ind i forhold til daghøjskolernes virke

hvorfor den præcisering ikke kan komme

en begrænsning af muligheden for at man kunne bruge folkeoplysningen til lukkede aktiviteter

kernen i den folkeoplysende aktivitet

de muligheder folkeoplysningen giver for at blive integreret i det danske samfund

lave nogle særlige hold på lukkede forløb

vi har ikke hørt ministerens argumentation for hvorfor det pludselig er kommet ind fra højre

de sendte efterfølgende et brev til folketingets uddannelsesudvalg og også optrykt i betænkningen men jeg vil godt citere her

de fordomme om andre kulturer der kommer til udtryk i udvalgets spørgsmål stillet efter ønske fra marlene harpsøe

kultur og danske værdier har folkeoplysningen altid ønsket et positivt og konstruktivt møde med andre kulturer

vil følge med i om det får betydning for at nogle grupper ikke får de muligheder for deltagelse som folkeoplysningsudvalget tiltænkte

hvorfor i alverden regeringen har accepteret

mere aktivt der er ingen i den verden som vi rent faktisk skulle fremme med det her lovforslag

de siger at præcis det modsatte

formål både i forhold til uddannelse og beskæftigelsesfremmende formål bliver præciseret

fuldstændig urimelige begrænsning i forhold til særlige folkeoplysende aktiviteter

bliver fjernet jeg ser frem til at høre undervisningsministerens svar

glæde sig over at det er en forbedring i forhold til hvordan

stort skridt i den rigtige retning det bygger jo også på et langt udvalgsarbejde når det så er sagt

at det har jeg netop også besvaret og jeg

set helt enig i at det er vigtigt at der er

har præciseret i mit svar og jeg vil også gerne her i dag

udmærket at vi havde en diskussion om det under

og heller ikke gennem flere år det er netop for at sikre

de lukkede hold så også bliver brugt til det der kan være fornuftigt

set at vi alle sammen burde kunne støtte tanken om

folkeoplysning baserer sig jo netop ikke på lukkede hold det baserer sig på åbne hold og det baserer sig på at man møder hinanden på forskellige niveauer så der vil jeg

det ændringsforslag der er stillet jeg kan ikke se hvorfor det skulle være nødvendigt at præcisere det som

man gerne vil derudover vil jeg så også

som følge af den lovrevision på realkompetenceområdet som

ændringerne af folkeoplysningsloven for

så vidt muligt omfang at bruge de gode

var fra folkeoplysningsrapporten der var så godt nok den binding at regeringen sagde at det hele skulle kunne gennemføres for nul kroner den tager vi så særskilt det behøver vi ikke at tage nu

helt entydigt har givet nogle meldinger de har givet to helt entydige meldinger

hvorfor vil ministeren ikke lytte til at hele den folkeoplysende verden siger at det vil begrænse dem i mulighederne for at lave deres eksisterende arbejde hvis den udviklingspulje gennemføres

hvorfor ministeren ikke vil lytte til at hele den verden dansk folkeoplysnings samråd siger

den kommunale udviklingspulje synes jeg sådan set det er ganske udmærket at man får mulighed for at udvikle nogle nye initiativer projekter

med til det det forslag som man lægger op til

er det selvfølgelig en mulighed men så kræver det

også har finansiering til de forslag man stiller i forhold til

spørgsmålet om de lukkede hold synes jeg

set bare en præcisering af hvad der kan være sund fornuft jeg kan ikke se hvad problemet er når man stadig væk

der ligger en meget klar tilkendegivelse

det folkeoplysende arbejde som vi ellers alle sammen

står i det brev vi alle sammen har fået

præcisering er en unødvendig begrænsning og de siger at er en unødvendig begrænsning fordi det forhindrer

sin dybe rod i dansk kultur og danske værdier

som undervisningsministeren gør det sværere

i folkeoplysning at man har åbne hold det går jeg også ud fra at et bredt flertal her i folketinget støtter op om

givet mulighed for at der kan oprettes lukkede hold den præcisering som jeg så har skrevet ned har netop til formål at sikre

os en hundrede og ni og halvfjerds medlemmer i folketinget der står for lovgivningen her i samfundet

præcisering fordi der stadig væk er mulighed for at lave lukkede hold det er jo

blevet svaret på næsten fyrre spørgsmål om

temaet det er så ikke spørgsmål der bliver læst højt her fra talerstolen men dem

hjemmeside hvis man måtte have lyst til det i forhold til den kommunale udviklingspulje vil

at det vel er meget kendetegnende at det

jeg synes sådan set fru pernille frahm oftest er tilhænger af at man skal prøve nye ting af og det at man nu

om man så må sige udvikle vores foreningsliv derfor undrer det mig altså meget at

meget trist og gammeldags tilgang til

vi ikke gøre for det vil være meget besværligt

til de lukkede hold jamen altså jeg synes da det er en helt fornuftigt præcisering

at man kan være på lukkede hold i flere år hvad er det så for en del af folkeoplysningen man deltager i folkeoplysningen

tager nu engang afsæt i at man deltager i åbne hold

så aldrig før har diskuteret vigtigheden af lukkede hold

det der er hele baggrunden for lovgivningen så derfor er

ikke noget som jeg mener er særlig afgørende at man skal støtte lukkede hold

vi valgt at give mulighed for det fordi der har været anbefalinger der har sagt det

for at man kan være isoleret igennem flere år på lukkede hold det er

have flere penge som fru pernille frahm meget rigtigt siger jeg møder

sige i den her debat at det jo er et meget meget rigt samfund der har mulighed for at lave folkeoplysning

vi har en lang tradition for det på tværs af partierne og derfor kvitterer jeg også for at der er bred opbakning til lovforslaget

at lave en udviklingspulje så skulle betyde at det slet

udviklingspulje uden ekstra tilskud som er øremærket til udvikling

flytte penge fra et område til et andet og derved åbnes der mulighed for at styre oplysningen og eventuelt indholdet bekymrer det ikke ministeren at det folkeoplysende arbejde som i høj grad er værdibåret og værdiladet vil kunne styres

omkring den kommunale udviklingspulje og mit korte svar til fru bente dahl er nej det bekymrer mig

jeg vil spørge ministeren om ikke det vil være rimeligt at

armslængdeprincippet

vi diskuteret meget grundigt

stillet mange spørgsmål og jeg mener sådan set ikke at der skal laves

der stemmes om ændringsforslag nummer fire

afstemningen slutter for stemte fem og fyrre

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en tre og ni tolv stillet af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem

ændringsforslag nummer seks og syv tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer otte tiltrådt af

eller om ændringsforslag nummer tretten og fjorten tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer femten af et mindretal

afstemningen slutter for stemte fem og fyrre

hverken for eller imod ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer sytten stillet af det samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer seksten af et mindretal

afstemningen slutter for stemte fem og fyrre

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

når jeg vælger at tage ordet her til denne behandling af

er det fordi det er et lovforslag som vi har fået utrolig mange borgerhenvendelser

borgerhenvendelser der i høj grad beror på nogle misforståelser om at vi

åbner op for for forskning på mennesker som bliver fundet i bevidstløs tilstand

man i forbindelse med deres udredning mens de er bevidstløse

bedre rustet til at kunne hjælpe de næste

mennesker som bliver fundet i bevidstløs tilstand så det vi lægger op til her

er en forbedring af de eksisterende regler så det bliver meget tydeligt

få godkendt en forsøgsprotokol alene for at forske og bare for at lægerne synes det er sjovt det skal være til gavn for de patienter det

så ligger i i det som en nyhed i forhold til det nuværende

for at nogle af de prøver der kan tages

er bevidstløs for at udrede hvilken behandling

til forskning for andre patienter end vedkommende patient selv og det har vi

hvert fald et flertal i sundhedsudvalget

så lille en åbning at

at danmark skal være et videncenter også på sundhedsområdet og at der skal være mulighed for at forske i mennesker i en akut situation for at vi kan forbedre behandlingen for mennesker som bliver fundet i den

situation og så synes vi nogle stykker at det er bedre at vi er med i

i danmark frem for at vi alene skal have tillid til den forskning og måske under

i lovforslaget men vi har samtidig

håndslag fra ministeren på

en total registrering af hvilke forsøg der kører i to tusind og tolv og hvilke borgere der kommer med ind under forsøgene

så første gang vi politisk kommer til at forholde os

få mennesker der kommer med i nogle forsøg

er så mange mennesker at det giver anledning til bekymring så vi ser frem til at vi kommer tættere på hvilke forsøg der kommer til at køre under de forhold og de vilkår men vi håber samtidig også at vi får nogle resultater til gavn for de mennesker der fremover skal overleve det at blive indbragt i bevidstløs tilstand

overvejelser i forbindelse med

gode dele i forslaget det har vi en erkendelse af jeg synes også at man som fru karen klint gjorde opmærksom på skal være meget bevidst om at der har været en høj grad af interesse

det her forslag og der er vel heller ingen grund til at

skjule at denne interesse også har sin baggrund i at der er en vis grad af utryghed

jeg skal på sfs vegne ikke lægge skjul på at vi

forslaget giver tilstrækkelig tryghed i forhold til at bevidstløse bliver brugt i forskningsprojekter de ikke selv ønsker at indgå i vi synes at donorkortet burde give muligheden for at man kan tage stilling lige præcis til det her element mens man kan og det synes vi ville have været en rigtig god løsning på den problemstilling og den utryghed der er omkring det derfor skal jeg

kort til sidst gøre opmærksom på

har vi til hensigt at stemme gult når vi når dertil vi kan ikke stemme imod fordi der faktisk er nogle forbedringer deri

vi har så nogle principielle og etiske overvejelser

det her der gør at vi så vælger at stemme gult

udvalget med undtagelse af enhedslisten de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget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

anden og sidste behandling hvis ingen gør indsigelse herimod betragter

sundhedsministeren er nu agerende socialminister

at afstemning om … vi holder lige en kunstpause

jeg vælger lige at udsætte forhandlingerne i tre minutter og det er

udsættes til på onsdag den første juni

forespørgerne fru line barfod til begrundelse

glæde sig over den situation at der i dag er mange flere mennesker der kan leve med et handicap og mange flere mennesker med et handicap der lever meget længere det er jo en fantastisk succeshistorie at vi er kommet så langt desværre er det ikke meget man i pressen hører folk

at vi har opnået den succes

er nogle af de udtalelser vi har hørt i de seneste måneder at

carsten kissmeyer taler for at man begynder at se på hvordan man kan få fiksering og medicinering for at bringe udgifterne

stræder fra almindelige borgere mod mennesker med handicap så

handicaporganisationerne med anmodning om at vi går ind og tager afstand fra og på onsdag er der indkaldt til et stormøde af danske handicaporganisationer med flere

jeg vil sige at jeg er fuldstændig enig med formanden for det centrale handicapråd den tidligere sundhedsminister for venstre ester larsen når hun understreger

det er et vilkår som mennesker bliver ramt af og af den grund

det i høj grad er det som vi kan komme til at

at der ikke er nogen mennesker der selv vælger at få et handicap og at de har krav på at blive behandlet ordentligt at det bliver en væsentlig del af debatten at vi

tager afstand fra den retorik der har været

at mennesker med handicap har krav på at blive behandlet ligeværdigt på lige fod med alle andre og har krav på at få de hjælpemidler og den hjælp der skal til for at de kan deltage i samfundet de skal ikke tildeles penge ud fra at der er en samlet pulje og jo flere mennesker med handicap der lever og lever længere jo mindre får den enkelte men tværtimod ud fra en tilgang om at hvis vi kan få en konstruktiv dialog

at få langt flere mennesker med handicap til at deltage aktivt i samfundet og dermed også have mindre behov for hjælp ligesom moderne teknologi kan anvendes jeg vil sige at jeg

vil tage klart afstand fra at vi skal gå tilbage til den opbevaring og medicinering man tidligere oplevede

mennesker med handicap og i stedet vil arbejde for at mennesker med handicap kan få lov

i dag handler om tre centrale temaer for det første bygger forespørgslen på

præmisset om at der bliver flere mennesker med handicap

den tilstrækkelige viden om handicapgruppen til at afgøre det hvordan udvikler målgruppen sig i tal og data der ved vi desværre alt for lidt

mennesker med handicap også i fremtiden får de indsatser som de har krav på

ikke herske tvivl borgerne har krav på konkret individuel vurdering og det er serviceloven der sætter rammen for den sociale indsats det tredje og sidste tema handler om de borgmestre og kommunalpolitikere der har været ude og tale om mennesker med handicap som en belastning for økonomien her må vi stå sammen den form for debat skal der tages kraftigt afstand fra i dag kan vi ikke sige noget præcist om udviklingen i antallet af mennesker med handicap i vores samfund det er rigtigt at der er nogle handicapgrupper der bliver større

er nogle grupper der bliver mindre eller helt forsvinder udviklingen i blandt andet ci operationerne viser

muligheder ligesom antallet af børn med downs syndrom falder markant

er i vækst og vi ved at gruppen af handicappede generelt lever længere heldigvis men vi kender ikke de eksakte tal viden om handicapområdet skal derfor i dag stykkes sammen af mange og meget uensartede datakilder der findes for eksempel ikke et opslagsværk hvor man kan finde en oversigt over antallet af mennesker med handicap i danmark eller over udviklingen i antal diagnoser og tilbud det bliver ofte fremhævet som noget negativt at der er flere og flere der får

betyder det firkantet set at socialområdet ville være bedre stillet hvis vi ikke var blevet bedre til at stille diagnoser og hvis vores viden på sundhedsområdet ikke var blevet større det er selvfølgelig afgørende at diagnoserne baseres på solide faglige udredninger og jeg tror at jo mere vi ved jo bedre bliver vi til at tilrettelægge de sociale tilbud

vi bliver mere målrettede i vores indsats et godt eksempel er

diagnoser før diagnoserne vandt frem stod socialforvaltningerne bare med nogle udadreagerende og utilpassede borgere typisk drenge og unge mænd

at hjælpe vi skal bruge den nye viden der hele tiden genereres og vove at dykke ned i nogle af de utraditionelle resultater jeg er for eksempel meget optaget af at man i holland ganske vist er der her tale om en forholdsvis

betydning for adfærden hos børn

er en undersøgelse som jeg synes vi skal dykke ned i og arbejde videre med vi er allerede på vej til at få et bedre datagrundlag på

senere år taget mange initiativer som vi i de kommende år forhåbentlig begynder at høste frugterne af vi har også sammen med satspuljepartierne igangsat ny forskning på området den viden er nødvendig hvis vi skal foretage de rette prioriteringer og sikre den rette udvikling af tilbuddene på det sociale område

bedre betingelser at arbejde under med oprettelsen af viso og ikke mindst det nye videncenter for handicap og socialpsykiatri har vi styrket kommunernes adgang til kvalificeret viden om både målgrupper og indsatser hos viso får kommunerne hjælp til de mere og meget komplicerede sager hvor de ikke selv lige har ekspertisen i kommunen til at foretage en udredning

i denne debat handler om hvorvidt borgerne får den hjælp som de har krav på efter loven

omfanget af tilbuddene og

men kommunernes tilbud skal selvfølgelig naturligvis leve op til den gældende lov på området og serviceloven bygger på det princip

afgørelser skal træffes efter en konkret og individuel

i tide

niveau når det handler om at kompensere mennesker med handicap vi har blandt andet etableret nye hjælpeordninger vi har sat et stort arbejde i

og vi har givet frit valg af hjælpemidler for blot at nævne nogle eksempler

også sat en række initiativer i gang for at løfte botilbudsområdet og folketinget har netop forbedret mulighederne og forholdene for anbragte handicappede børn og

og der har været taget mange initiativer for at give mennesker med handicap en bedre hverdag de kommunale regnskaber for to tusind og ti viser at der er sket en opbremsning i udgifterne på handicapområdet udviklingen skal dog ses på baggrund af de seneste års markante udgiftsvækst og massive budgetoverskridelser opbremsningen må derfor også ses som et led i en tilpasning til de aftalte økonomiske rammer der vel at mærke ligger på et historisk højt niveau det er mit mål at vi fortsat skal have et højt niveau

en helt bevidst strategi at kommunerne skulle blive bedre til at styre indsatsen på området

og nye måder at tilrettelægge opgaverne på men som jeg nævnte tidligere

ændrer det ikke ved at kommunerne fortsat skal overholde de eksisterende regler og det mener jeg også de kan

den økonomi der er til stede efter min mening er det afgørende at kommunerne

jeg ser i den forbindelse styring som en

hendes konkrete behov styring har altså ikke kun noget med kroner og øre at gøre

i lige så høj grad et stort spørgsmål om faglighed

ikke altid faglighed der bliver fremhævet når man taler om styring i forbindelse med gennemførelse af

ændring af betalingsforpligtelsen har vi set

år slet ikke havde været i kontakt med de borgere som boede tilbud

et andet eksempel der har været fremme i pressen er kommunernes administration af eller manglende opfølgning på en række

hvordan man inden for det eksisterende regelsæt kan styre området med opfølgning og tilsyn både socialfagligt og økonomisk heldigvis

kommet et fokus på at det både er muligt at styre handicapområdet indholdsmæssigt og økonomisk og samtidig sikre at den enkelte person får den rigtige indsats i forhold til den pågældendes konkrete behov styring på handicapområdet begynder nemlig med et stærkt fagligt fokus i den enkelte sag

nu er det jo sådan set nemt at sige at kommunerne skal være bedre til at styre men ingen kan styre uden at have de rette redskaber kommunerne og sagsbehandlerne efterspørger bedre redskaber og handicaporganisationerne efterspørger bedre og mere målrettede afgørelser over for den enkelte borger det er baggrunden for at socialministeriet i samarbejde med kommunernes landsforening

en ny sagsbehandlingsmetode voksenudredningsmetoden

en mere målrettet udredning af den enkelte borger mere systematik i sagsbehandlingen bedre viden om målgrupperne på området og indsatser vi giver borgeren det er redskaber der skal understøtte at borgerne får bedre afgørelser

ved at give grundlag for en systematisk sagsbehandling

der systematisk skal følges op på

er blevet meget godt modtaget af kommunerne

metoden og følger op en sag er fokus nemlig både på

de mål som er sat for den enkelte borger

borgerens situation har ændret sig til det bedre så indsatsen faktisk skal ændres for

at vi hele tiden har fokus på at udnytte de faglige ressourcer bedst muligt det er baggrunden for at regeringen på tredje år har sat fokus på anvendelse af velfærdsteknologier det hjælper borgerne til en mere selvhjulpen dagligdag ligesom det frisætter tid hos de kommunale medarbejdere inden for kort tid sætter vi gang i et nyt projekt med en slags mobiltelefon til unge med

i skolegården med en mobiltelefon og ikke børn med et handicap

vi har også netop sat gang i et projekt hvor

stærkt nedsat funktionsevne afprøver en spiserobot første gang jeg hørte om denne spiserobot var jeg noget bekymret for om omsorgen så gik fløjten når man fik hjælp fra en robot i stedet for at få den menneskelige kontakt der kan ligge i en spisesituation

er faktisk rigtig glade for dem for de gør det muligt at spise selv

hvornår man har lyst at spise selv er en fundamental ting som vi alle gerne vil klare så selvhjulpent som overhovedet muligt

de frigør tid hos medarbejderne endelig har regeringen arbejdet med at frigøre ressourcer gennem afbureaukratisering med det formål at få konverteret tid fra administration til borgernær

i kommunerne

er ved at vi tænker i mere inklusion i mine øjne er inklusion et nøgleord og jeg mener virkelig at der

et stort uudnyttet potentiale jeg tænker her både på inklusion af mennesker med handicap og inklusion af kompetencer vi skal lære at se fordelene ved øget mangfoldighed og rummelighed inklusionen skal

se begynde allerede i barndommen

som voksne for mig at se handler det meget om holdninger både hos det store flertal af os

særlige situation og evner som en ressource

særligt

slet ikke ude på at det skal lyde nemt for inklusion kræver rigtig meget af os alle det gælder

i foreningslivet på arbejdsmarkedet og faktisk i

den støtte der er brug for men den enkelte har

kan den tredje præmis i denne debat handler om mennesker med handicap udråbt som en belastning for samfundet etik handler blandt andet om hvordan vores samfund bør være indrettet i mine øjne er

grundsyn i dansk handicappolitik at vi arbejder for at mennesker med handicap har mulighed for at deltage i samfundslivet ligesom alle os andre uden handicap det gælder alle

hjælper borgere på botilbuddene med at forvalte deres

fra deres medborgere på grund af et handicap en sindslidelse eller noget andet bør ikke italesættes som nogle der fortrænger hjælpen fra os andre eller nasser på samfundet den aktuelle økonomiske situation må ikke føre til at der opstilles modsætninger mellem det

tonen i debatten den skal vi være meget opmærksomme på

jeg mener at vi alle har et fælles ansvar for

at tonen i debatten forbliver ordentligt

den forbliver saglig

er det to år siden at danmark ratificerede fns handicapkonvention vi sidder netop nu og forbereder danmarks første afrapportering til fn om arbejdet med konventionen i danmark

udgangspunkt for en god dialog med handicapverdenen om hvilke udfordringer danmark står over for på handicapområdet her vil jeg selvfølgelig

ligesom regeringen netop har meddelt at den er i gang med at lave en ny langsigtet handlingsplan på handicapområdet som skal være færdig

jeg vil gerne takke ministeren for den klare afstandtagen fra den tone der har været i debatten de seneste måneder jeg mener der ligger et stort ansvar både på regeringen og på os i folketinget

sige at det er fuldstændig urimeligt at begynde at give mennesker med handicap skylden for økonomiske problemer i samfundet og tale om dem som gøgeunger eller andet det er nedbrydende for de mennesker det går ud over det går videre ud i samfundet og vi har jo oplevet at der er en stigning i antallet af mennesker med handicap der bliver udsat for

verbale overfald men også fysiske

mener altså vi har et meget klart ansvar for at sikre at det ikke kommer til at brede sig

at få stoppet den tone i debatten for ord har konsekvenser hvis først man begynder at lægge en gruppe

er der en stor risiko for at det kommer til at gå meget værre for dem så synes jeg det er fint med de mange pæne ord fra ministeren om at

grundsyn at mennesker med handicap skal kunne deltage på lige fod med os andre i samfundet det håber jeg så også at ministeren holder fast i i de forhandlinger der er med kommunerne at vi ikke kommer til at se nogen forringelser hverken af lovgivningen eller af klagesystemet

klagesystemet fordi mennesker med handicap jævnligt får medhold i deres klager over kommunernes afgørelser jeg

at man får den dialog om gode løsninger som jeg også mener er fuldstændig nødvendig hvordan sikrer vi at man

er der skal til i det her konkrete tilfælde i stedet for at det er borgeren der hele tiden skal slås med systemet for at få det

har krav på og dermed bliver fuldstændig nedbrudt eksemplet med benny gerhard fra gladsaxe som vi alle har hørt om mange gange er jo et eksempel på en mand som var ved at træne sig op og ville kunne komme til at klare sig bedre men

slås i årevis slås alene for at få prøvet afgørelsen i retssystemet og

med at vinde men har så tabt alle sine penge og er blevet sat år tilbage i forhold til at kunne komme sig oven på den alvorlige ulykke han har været ude for det er nedbrydende for mennesker og ender med at koste langt mere for samfundet end hvis man med det samme går ind og

der skal til i deres tilfælde

jeg mener også det er afgørende at se på hvad det så er regeringen gør jeg forstår stadig ikke hvordan de pæne ord vi hørte fra ministeren nu passer sammen med at man sidste år gik ind og skar

til forældre til børn med handicap så de fik færre muligheder dårligere muligheder for selv at tage sig af deres børn så

risikerer at skulle ind og passes i institutioner langt dyrere for samfundet og dårligere løsninger for børnene det harmonerer ikke i mit system men det håber jeg vi kan få nogle forklaringer på her under

debatten så vil jeg sige at jeg

håbet det kunne lykkes at få et fælles vedtagelse fra hele folketinget fra alle partierne

tonen i debatten og i forhold til at vi fortsat skal have en holdning om at mennesker med handicap skal have den nødvendige hjælp

en konkret individuel behandling ud fra deres konkrete behov som kan sikre at de kan deltage i samfundet på lige fod desværre viste det sig ikke at være muligt at få et sådant fælles vedtagelse og jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor regeringspartierne og dansk folkeparti ikke ville være med til et fælles

at det her altså var et område hvor vi faktisk stod sammen

i stedet valgte regeringspartierne og dansk folkeparti altså at man ville have

vedtagelse hvor man skamroste regeringen og sagde at kommunerne har fået penge nok og det er kommunernes skyld hvis ikke mennesker med handicap

de har behov for det synes jeg er ærgerligt jeg synes så det er glædeligt at det er lykkedes at få et fælles

folketinget glæder sig over at der er sket store fremskridt i behandlingsmulighederne så der i dag er langt flere mennesker der overlever og mennesker med handicap lever længere folketinget tager skarpt afstand fra alle forsøg

at gøre mennesker med handicap til årsagen til økonomiske problemer i samfundet folketinget understreger at beslutningen om at tiltræde handicapkonventionen betyder at mennesker med handicap skal behandles ligeværdigt og have lige muligheder for at deltage i samfundet derfor ønsker folketinget at fastholde det grundlæggende princip i dansk handicappolitik og lovgivning om at der skal tildeles personlig og økonomisk støtte hjælpemidler med videre ud fra en konkret individuel vurdering desuden skal det nuværende niveau for retssikkerhed sikres gennem et effektivt klagesystem folketinget ønsker at der i samarbejde med organisationerne på området udvikles nye løsninger så mennesker med handicap kan deltage i samfundet på lige fod med alle andre

kvittere for de drøftelser vi har haft med med enhedslisten

vi ender alligevel med at have to

betydning som gør at at vi ender med at fremsætte vores eget

enslydende med det som vi har mailet sammen om mennesker med

og have lige muligheder for at deltage i samfundet regeringen har derfor siden to tusind og et taget en række initiativer netop for

udmøntes lokalt i kommunerne

besluttet at det var nødvendigt at

et lovpligtigt handicapråd i hver kommune handicaprådene rådgiver kommunalbestyrelserne i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter imellem borgerne og kommunalbestyrelsen vi skal sikre at mennesker med handicap

den hjælp som de har behov for på baggrund af af en konkret og individuel vurdering

det er serviceloven der sætter rammerne

det indholdsmæssige og økonomiske ansvar for tilrettelæggelsen af indsatsen og det er også det som vi har ønsket at fremhæve i vores vedtagelse vi vil sikre os at der fortsat er et økonomisk råderum til at give den nødvendige hjælp til mennesker med handicap

udviklet en ny sagsbehandlingsmetode som støtter kommunernes faglige og økonomiske prioriteringer

vi har også været i gang med at iværksætte en række afbureaukratiseringstiltag med det formål at styrke den borgernære service vi står over for en masse store udfordringer inden for

udfordringer hvis vi fastholder et stærkt fokus på en tværkommunal videndeling vi skal hele tiden have fokus på forebyggelse

men det betyder altså også at vi skal have fokus på at holde os inden for de givne økonomiske rammer jeg har stor respekt for det kommunale selvstyre

sikker på at kommunerne er de bedste til at træffe beslutningerne fordi de skal stå så tæt på borgerne som overhovedet muligt derfor er jeg også helt tryg ved at det er kommunerne der har styringen

på vegne af venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliance

folketinget konstaterer at mennesker med handicap skal have den hjælp de har behov for på baggrund af en konkret og individuel vurdering serviceloven sætter rammerne for hjælpen på det sociale område men kommunalbestyrelsen har det indholdsmæssige og økonomiske ansvar for tilrettelæggelsen af indsatsen folketinget konstaterer at regeringen har taget initiativer til at der fortsat er et økonomisk råderum til at give den nødvendige hjælp til mennesker med handicap blandt andet er der udviklet en ny sagsbehandlingsmetode der støtter kommunernes faglige og økonomiske prioriteringer

udviklet nye velfærdsteknologier samt iværksat en række afbureaukratiseringstiltag med det formål at styrke den borgernære service den seneste tids debat på handicapområdet indeholder en retorik som folketinget skarpt tager afstand fra mennesker med handicap skal have mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med mennesker uden handicap folketinget ser frem til regeringens nye tværsektorielle

liberal alliance indgår i den videre debat der er

har været i i debatten men jeg vil gerne høre om

venstre kan garantere at man ikke vil stemme for at

klagesystemet bliver ændret og forringet og at det ikke er noget som

venstre ønsker skal indgå i forhandlingerne med kommunerne så vi altså kan være sikre på at borgerne stadig har den retssikkerhed

jeg jo sige at skulle vi finde noget der er bedre så vil jeg da ikke

men umiddelbart er der ikke noget der sådan

nogle ændringer i det tværtimod har vi brug for en tværsektoriel afdækning af det hele og et samarbejde der er meget større og det er faktisk en helt anden

det handler om at vi opfører os ordentligt over for hinanden at vi viser respekt og at vi dermed går ind på

er om vi kan være sikre på at venstre ikke går med

det rigtig mange kommuner har efterlyst de siger at det er et problem at der er så mange mennesker med handicap der vinder sagerne i klagesystemet

derfor er det jo et væsentligt spørgsmål nemlig om venstre står fast på den retssikkerhed der

for borgere med handicap

i hvert fald kender så meget til det der sker at vi dermed også præcis kan afdække

kan hjælpe bedst for så ville vi faktisk kunne undgå klagerne så ville vi netop være bedre til at tage hånd om den enkelte borger og den enkeltes behov på den bedste vis og derfor vil jeg mene at det

at rose enhedslisten for at tage initiativ til den her forespørgselsdebat så vi også får mulighed for at diskutere det her meget vigtige emne i folketingssalen vilkår og rettigheder for mennesker med handicap ligger os socialdemokrater meget på sinde og derfor bekymrer det os også meget når vi ser på den udvikling der har været

vi har oplevet at der er blevet indført et loft over tabt arbejdsfortjeneste arbejdsfortjeneste for de familier der passer deres handicappede eller alvorligt syge barn hjemme vi har også oplevet at regeringen har dikteret en meget stram økonomi ude i kommunerne der ikke alene har medført meget alvorlige nedskæringer på området for handicappede med konsekvens for den enkelte person med handicap og dennes pårørende men også som noget meget beklageligt har medført en meget uheldig tone og tendens til at sætte spørgsmålstegn ved om der nu også er behov for den hjælp

er ikke en tone der kun høres i den politiske debat men som desværre også ses og høres i medierne

dermed påvirker befolkningens opbakning til mange års god udvikling i dansk handicappolitik

ser vi på kommunerne er det bekymrende at den trængte økonomi rammer nogle af samfundets mest udsatte grupper herunder mennesker med handicap regeringen har tvunget kommunerne til nulvækst i de kommende år nulvækst betyder reelt store velfærdsforringelser udeomkring i kommunerne uanset hvad diverse ministre siger og forringelserne kan allerede mærkes nu tal fra ankestyrelsen viser at der fra to tusind og syv og frem til to tusind og ti er sket en fordobling

klager fra folk med handicap der har fået afslag på kommunal hjælp i forbindelse med den stramme økonomi har der også været en meget uheldig tendens til at sætte spørgsmålstegn ved om der nu også er behov for den hjælp til mennesker med handicap som gives i dag der er eksempelvis lavet beregninger på hvor mange daginstitutioner

skoler man kunne drive for de samme penge

et antal anbringelser eller tiltag koster og der er tale om anbringelser

nogle personer med et meget omfattende handicap med behov for en specialiseret indsats som ikke bare kan gives andre steder jeg mener at vi skal tilbage på sporet og derfor skal den tvivlsomme og uetiske sprogbrug og de helt urimelige sammenligninger lægges på hylden da det kun er med til at underminere livsvilkårene for mennesker med handicap og også at underminere befolkningens opbakning til at samfundet skal tage vare på de svageste her har vi som folketing og ikke mindst regeringen et kæmpe ansvar

og vi har et fælles ansvar

at få en ordentlig sprogbrug det er vigtigt at der ikke bliver peget fingre ad uskyldige mennesker som føler sig udstillet som gøgeunger i den politiske debat

mennesker med handicap

også lige fået en undersøgelse fra dansk socialrådgiverforening om økonomi og faglighed på

fundet frem til at knap halvfjerds procent af de adspurgte socialrådgivere på handicapområdet oplever at der er meget fokus på økonomien og at det forringer muligheden for at varetage den handicappedes rettigheder efter den sociale lovgivning regeringens nulvækst kan altså mærkes i form af kontante besparelser ude i kommunerne personalet råber vagt i gevær og det skal vi politikere på christiansborg lytte til

stormøde i nyborg med teamet stop hetzen det er tankevækkende at de føler sig tvunget til at tage et så radikalt initiativ jeg har aldrig i min tid som folketingsmedlem og det er efterhånden en del år hørt at handicaporganisationerne har

et stormøde for at stoppe hetzen mod mennesker med handicap

vores velfærdssamfund selv i krisetider skal der være råd til

de mest udsatte grupper får en ordentlig hjælp det er ikke fair at det er de grupper der skal betale regningen mens de mest velstillede slipper fri og får skattelettelser i år

der er mange tiltag der skal gøres og meget skal ændres vi skal have set på de offentlige investeringer vi skal

kan udnytte viden og opsamle viden på velfærdsteknologiområdet inden for ældre og handicapområdet der er konkrete tiltag der skal sættes i gang

på det specialiserede socialområde

hvordan kan vi i stedet udvikle strategiske fornuftige beslutninger og foretage økonomiske prioriteringer vi skal tage de rette initiativer uden at mennesker med handicap og deres pårørende bliver udsat for faldende retssikkerhed der er mange fornuftige og strategiske beslutninger der skal tages og det vil vi socialdemokrater meget gerne stå i spidsen for

handicapområdet ser vi at der er behov for nye tiltag og ikke mindst en ny regering og det håber vi kommer snarest

man kunne være med til i det forslag til vedtagelse som både enhedslisten socialdemokraterne sf de radikale med flere er med på så jeg håber at ordføreren kan uddybe hvad

vedtagelse man er imod fra dansk folkepartis side det andet spørgsmål er om dansk folkeparti kan love at man ikke vil være med til at forringe klagesystemet

det vi hører mange kommuner efterlyse og også kl efterlyser at man forringer klagesystemet fordi de er trætte af at borgerne får medhold i klagesystemet derfor vil jeg høre om dansk folkeparti

om dansk folkepartis ordfører kan love at dansk folkeparti ikke vil stemme for forringelser af klagesystemet det kommunerne ønsker er jo at borgerne skal have indskrænket deres muligheder for at klage fordi mange borgere i dag

det ønsker kommunerne at ændre så derfor vil jeg gerne høre om dansk folkeparti vil love at man ikke vil være med til at forringe

vil jeg læse den tale op som redegør for sf’s synspunkter mennesker med handicap oplever i stadig stigende omfang store problemer når de skal have støtte til at kunne have et liv med muligheder kommunerne skruer ned for hjælpen og samtidig har der udviklet sig en urimelig rå tone over for de pågældende borgere det sidste startede for alvor i foråret to tusind og ni da kls daværende formand erik fabrin omtalte mennesker med handicap og socialt udsatte som gøgeunger i en artikel i danske kommuner nummer en og tyve to tusind og ni med overskriften gøgeungerne skal ud af systemet

på den lange bane går det ikke at vi har en mervækst på specialområderne som skal finansieres fra normalområderne det er en gøgeunge der skal ud af systemet lidt senere

så udviklede det sig i en kommune blev det specialiserede socialområde kaldt for dødens gab og jeg har også hørt at

om kannibalisme det lykkedes også for et par borgmestre at foreslå øget medicinering og øget brug af fiksering altså forslag der går ud på at vende tilbage til en efterhånden fjern fortid heldigvis tog socialministeren til genmæle over for tonen og sagde jeg synes man virkelig skal til at tænke sig om i forhold til den retorik der er på det specialiserede socialområde at begynde at kalde de svageste grupper i samfundet nogle af de meget udviklingshæmmede psykisk syge og fysisk handicappede gøgeunger det synes jeg man skal lade være med det er en grim måde at udstille

er der nogen der bliver handicappet med vilje eller bevidst får et handicappet barn så kommunekassen rigtig kan malkes aldrig i livet jeg håber at vi alle kan blive enige om at gå tydeligt imod enhver tendens til at hænge mennesker med handicap ud som nogle der bare vil have penge fra det offentlige det er nemlig løgn og at vi alle tager til genmæle når den rå og uacceptable tone optræder i debatten det er rigtigt at udgifterne på det specialiserede socialområde har været stigende men hvorfor er der tilsyneladende ikke nogen der

forsøger at finde ud af hvorfor i september sagde socialministeren i en artikel i medlemsbladet fra landsforeningen af opholdssteder botilbud og skolebehandlingstilbud om udgifterne på det specialiserede socialområde ja der har været udgiftsstigninger men det er svært præcist at slå ned på hvad det er der pengemæssigt har tordnet derudad det ved vi ikke præcist og det skal vi nok arbejde videre med

en forklaring fra nogle kommuner på stigningen i udgifterne er at der er flere mennesker med handicap end tidligere har brug for hjælp der er flere som diagnosticeres flere mennesker med handicap lever længere end tidligere

men nogle af dem får så brug for støtte på grund af et handicap der er også flere der på grund af sygehusvæsenets indsats overlever en hjerneskade men så efterfølgende får brug for særlig støtte jeg er ikke selv i tvivl om at vi her har nogle årsager der betyder rigtig meget men skal vi ikke prøve at finde ud af hvordan det konkret forholder sig vi har igennem mange år forsøgt at bevæge os væk fra den fortid hvor mennesker med handicap skulle gemmes væk fra samfundet den fortid vil vi ikke tilbage til mennesker med handicap skal have mulighed for at være en del af samfundet

for de mennesker det handler om tværtimod vi skal forsøge at komme videre

der skaber større muligheder for at mennesker med handicap kan få arbejde der er generelt brug for at udvikle kontakten mellem mennesker med handicap og det øvrige samfund og der er brug for at mennesker med handicap ikke bliver

skal vi ikke se at komme i gang

en vigtig værdi for mig i mit liv og ikke mindst som socialordfører vi vil alle sammen gerne behandles ordentligt men er vi gode nok til at behandle andre mennesker ordentligt når vi går forbi den hjemløse på gaden giver vi ham så et lille smil og et lille nik eller ser vi på ham med afsky nogle gange

det meget lidt der skal til for at få andre mennesker til at føle sig en lille smule værd midt i en kaotisk livssituation når vi som forældre her i salen er vi jo alle gode forældre henter og bringer vores børn til fritidsinteresser skole idrætsstævne og lignende husker vi så at tilbyde den ensomme dreng i klassen at køre med

med et handicap skal behandles ordentligt og derfor vil jeg gerne takke enhedslisten på lige fod med

ordførere før mig for at tage debatten om tonen i handicappolitikken selvfølgelig må vi godt diskutere økonomi også i forhold til handicappede men det skal være en debat hvor ordentligheden og anstændigheden træder frem derfor

vil jeg gerne endnu en gang og igen tage dyb afstand til de meget meget negative udtalelser der har været det er ganske enkelt

jeg vil tro at vi alle der sidder her i salen i dag er inviteret til stormøde

med det samme sige at jeg desværre ikke har mulighed for at deltage men jeg har i løbet af hele foråret deltaget i en lang række handicappolitiske møder og jeg har været meget meget bekymret og ked af at noget af det vi har brugt meget tid på er at tage afstand fra den tone der har været fra visse personer

derfor takker jeg enhedslisten fordi vi nu kan stå her og i hvert fald offentligt være med til at tage afstand fra den tone handicappede skal have den hjælp pleje og omsorg de har behov for for at få deres hverdag til at fungere samtidig

skal vi styrke den enkeltes mulighed med respekt for det enkelte menneske problemer og årsag er forskellige uanset om ens funktionsevne er nedsat eller ej handicappede er lige så forskellige som alle vi andre derfor skal den sociale service være fleksibel i form af valgmuligheder større selvbestemmelse så det er muligt for den handicappede at finde frem til den løsning som passer til ønsker behov og livssituation vi kan altid gøre det bedre for handicappede borgere og derfor finder jeg det også glædeligt at ministeren har nedsat en arbejdsgruppe der på tværs af ministerierne skal komme med et oplæg til en ny handlingsplan for handicapindsatsen især ønsker jeg et langt større fokus på hvordan vi får langt flere mennesker med et handicap inkluderet på vores arbejdsmarked når jeg kommer ud i diverse

organisationer og møder vores handicappede medborgere

de rigtig rigtig gerne ind på arbejdsmarkedet men jeg ønsker også at der i arbejdsgruppen ses på værktøjer til at gøre overgangen fra handicappet barn til handicappet voksen langt bedre vi konservative har altid været og vil altid være garant for at vores udsatte medborgere skal have en nødvendig hjælp det faktum kan ingen socialistiske partier ændre på om end de tror og mener at de har patent

konstatere og det er noget jeg er meget meget glad for at vi er fuldstændig enige om

forråelse der har været i debatten på området for mennesker med handicap jeg kan huske at en af de ting der begyndte i foråret sidste år

fra kalundborg som blev fremhævet i medierne som kostede syv

det betød at der var rigtig mange som kom helt op på dupperne og kritiserede at en borger kunne koste så mange penge men der var ingen der egentlig stillede det spørgsmål som jeg egentlig synes er meget relevant

verdens bedste tilbud da sygefraværet

omkring det her område som hedder særforanstaltninger at det her skal vi altså gøre bedre vi skal bruge den nyeste viden og vi skal bruge den udvikling der foregår på området til gavn for de borgere det drejer sig om til gavn for de medarbejdere der arbejder med borgerne og selvfølgelig også til gavn for kommunekassen for det viser sig faktisk at man kan gøre det meget meget bedre og meget meget billigere men jeg vil sige at det konkrete eksempel og den debat der

skal det stoppe med hensyn til nogle af de ting der kom under debatten

jeg sige til fru line barfod at for mig er det meget meget vigtigt at vi bevarer den konkrete individuelle vurdering det er den eneste måde hvorpå man kan finde frem til at give den enkelte borger den rette

hvis man tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsevneniveau så det er noget vi skal være meget opmærksomme på til gengæld skal vi også være bedre til at følge op når vi har lavet en udredning

stadig væk får det som borgeren har behov for eller får mere end det borgeren egentlig har behov for så vi skal være bedre til at kunne følge op på den indsats

sætter i gang med hensyn til klagesystemet blev der spurgt om vi fortsat vil give mulighed for at man kan klage over en afgørelse såfremt man ikke

meget meget enig i

endnu bedre til at fremme den gode dialog på området så blev der sagt noget

massive besparelser og nedskæringer fra socialdemokraterne

er der sket en stigning på området

det er omkring atten procent så jeg kan ikke just se at der skulle være

besparelser men som sagt er jeg glad for at vi har haft

har taget afstand fra en forråelse af tonen og

rette spor og selvfølgelig hele tiden følge med udviklingen så vi giver borgere med handicap den bedste hjælp

onsdag i nyborg

en lang række organisationer og aktører på området for mennesker med handicap siger vi har et problem

til tonen over for mennesker med handicap og socialt udsatte og der foregår en hetz jeg deler den bekymring

verbale tilkendegivelser eller rent fysisk ved at man har smadret deres ting deres bil eller andet

en dialog med justitsministeren om

det er klart at det at det er virkelig vigtigt at vi som politikere fra christiansborg sender et meget meget klart signal om at det skal stoppe

på baggrund af noget de egentlig ikke selv

glad for at ministeren siger og meget glad for svaret

afgørelse skal være mulighed for at klage til en uvildig instans en instans der er uafhængig af kommunerne og som kan se tingene fra en lidt anden vinkel og

som er fra statsforvaltningen og så en person der er udpeget af kkr som er kommunekontaktrådene ude i de enkelte regioner det vil sige

er en politiker fra en kommunalbestyrelse og derudover en person fra

har givet til herre rené skau björnsson betyder det at ministeren vil afvise de krav der kommer fra kommunerne om at man skal forringe klagesystemet

den samme retssikkerhed som de har i dag

vi bevare borgernes retssikkerhed og hvis der er en

skal de have mulighed for at kunne klage til for eksempel de sociale nævn og vi skal fortsat have en ankestyrelse der kan tage sager

mellem ankesystemet og kommunerne for jeg kan se

vidtgående fortolkning af de afgørelser der er kommet fra ankestyrelsen hvor de har fortolket en helt anden retning og meget bredere og videre

jeg er også glad for at ministeren sagde at ministeren går ind for dialog

andre aktører på området

vi sikrer at vi får en ordentlig inklusion af borgere med handicap jeg har

nogle af de sager der har været fremme i pressen de senere dage så vi

god løsning på det hvilket jeg

penge når de bor i et botilbud

fået nogle af de sager der har været i pressen har rettet henvendelse til justitsministeriet fordi vi har behov for

det er rigtigt

debatten jeg tror at det har betydning at vi haft en sådan debat jeg håber at det har betydning for den offentlige debat at samtlige partier i folketinget har taget meget klar afstand fra retorikken det synes jeg er et væsentligt resultat i sig selv jeg tror at det er afgørende at vi

er med til at udbrede den holdning nogle af os deltager i stormødet på onsdag om stop hetzen men vi har

jeg er også meget glad for at ministeren har kontaktet justitsministeriet for at få undersøgt hvor udbredt hadforbrydelser er på det her område for det er noget vi skal have stoppet med det samme

at det er ærgerligt at det ikke lykkedes at finde et fælles vedtagelse

få gang i en dialog om hvordan vi kommer videre på det her område når der er enighed om at det ikke er mennesker med handicap der skal lastes for at der er stigende udgifter på området og at der er økonomiske problemer i samfundet men at vi tværtimod fortsat skal tage udgangspunkt i en konkret individuel sagsbehandling

at gennemføre den dialog som danske handicaporganisationer har lagt op til om hvordan vi sikrer at mennesker med handicap kan komme til at deltage

det jeg oplever og også hører fra mange

at mange kommer til at bruge alle deres ressourcer på at slås med systemet i stedet for at

få det bedst mulige ud af sit liv og man kan deltage bedst muligt

altså nødt til at se langt mere på hvad man kan gøre for at få en helt anden tilgang og en dialog

hvor autister har nogle rigtig gode evner i forhold til it der er også tv glad og en række andre virksomheder hvor

mennesker med udviklingshæmning

bidrage det er noget af det bedste og gladeste fjernsyn man kan se

kan bidrage som lagermedarbejdere som gartnermedhjælpere og så videre er masser af muligheder hvis man giver

det er klart mit indtryk at man i de senere år har skåret så meget

ikke rigtig kan være der længere og så kommer de over i specialtilbud som er langt langt dyrere

at de ikke udviklede alle de problemer der gør at de bliver sendt over på specialområdet

også er noget af det der er brug for at vi diskuterer meget mere så vil jeg sige i forhold til klagesystemet at jeg er glad for at ministeren så klart sagde at der ikke må ske forringelser af den enkeltes retssikkerhed for jeg forstod

så diskutere videre på et senere tidspunkt hvad det egentlig var der lå i det svar men jeg mener at det er helt afgørende at retssikkerheden for mennesker med handicap

jo være hvis kommunerne traf de rigtige afgørelser første gang så man slet ikke behøver at komme igennem klagesystemet det vil jo helt klart være det der er det bedste så jeg håber med den her debat at vi kan gå ud og sige

stoppet den hetz nu

være en konkret individuel behandling og de får ikke igennem at der skal ske forringelser af klagesystemet

derfor bliver vi altså nødt til at få en konstruktiv tilgang til hvordan man kan have en dialog med folk og få dem til at blive en del af samfundet i stedet for at tale om at der skal ske nedskæringer på området som vi kan se at halvdelen af kommunerne lægger op til og i stedet for at tale om at man skal begynde at

for at holde folk i ro vi skal ikke tilbage til dengang man bare så mennesker med handicap som noget der skulle opbevares vi skal tværtimod sikre at langt flere kan deltage i samfundet så jeg synes faktisk at det har været en rigtig god debat vi har haft i dag tak

er forhandlingen sluttet afstemning om om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på

lovforslag nummer to hundrede og ti eksemplarer vil blive omdelt og titlen på den anmeldte sag vil fremgå af

udvalget for udlændinge og integrationspolitik har meddelt mig at udvalget i henhold til forretningsordenens § tolv stykke fire har optaget lovforslag nummer l en hundrede og otte og tres forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen